tak jeg skal minde om præsidiets beslutning om at medlemmer der ønsker ordet for en kort bemærkning skal trykke på ønsker ordet knappen både forud for første korte bemærkning og forud for en eventuel opfølgende

til vedtagelse der foreligger fire forslag der stemmes først om forslag til vedtagelse

er vedtaget herefter er forslag til vedtagelse nummer v ni og tres af karsten hønge og leif lahn jensen v en og halvfjerds af finn sørensen og v to og halvfjerds af torsten gejl bortfaldet

er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer seks af et mindretal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

hvilken form for indsats der passer ind i deres liv og

de ser som den bedste vej

meningen med de halvtredstusind kroner er så at man hen over et kalenderår kan disponere over

med den gamle fri ungdomsuddannelse som jeg selv arbejdede på i sin tid

større beløb end et helt årsbeløb på den fri ungdomsuddannelse dengang det vil sige

lave af aktiviteter for et beløb på halvtredstusind kroner

og med rigtig stort held og jeg er personligt ret spændt på at se hvordan det kommer til at spænde af altså om det her

er noget der virker for det er en fuldstændig anden tilgang til

socialpolitikken og det er selvfølgelig enormt spændende om det at man selv får større ejerskab til

får lettere ved at komme ud af for eksempel socialt udsathed

hører det her forslag som vi nu skal behandle i hvert fald inden

nogle erfaringer fra andre lande

et stort ønske om at man skulle prøve at se på hvordan man på en anden og måske ny måde kunne

de udsatte og sårbare personer som der

og det bliver selvfølgelig meget interessant at følge det er som sagt en forsøgsordning og det

noget som vi jo ligesom med alt muligt andet i satspuljekredsen også vil følge tæt

når til udløbet af det i to tusind og nitten kan vi se hvordan effekten så

for den enkelte men selvfølgelig også samfundsøkonomisk set

vigtigt for os at vi skulle kigge på noget om

af selvbestemmelse noget om rehabilitering og så selvfølgelig det der drejer sig om livskvaliteten og det selvfølgelig områder som vi også i dansk folkeparti er meget optaget af at kigge på i

at vi forhandler satspulje og sætter nye initiativer i værk

få den her socialfaglige medarbejder med

nogle borgere som har nogle særlige udfordringer

er det jo vigtigt at der er noget støtte i forhold til

man taler om det kunne være en hjemløs eller det kunne være en der sidder med en eller anden form for misbrug

på om det er en person som kan profitere af det her tilbud

definere de udfordringer som man nu står over for så man selv er med til også at opstille de mål

i teksten og det er også skrevet i lovforslaget lavet nogle eksempler på hvad det er for nogle udgifter man kan få dækket i

sport det er alt sammen områder som som vi i

sådan kontant står og giver til den enkelte borger men

at man laver den her aftale med den socialfaglige medarbejder og så selvfølgelig kommunen og der er vi selvfølgelig optaget af at se på hvor mange kommuner der

det der bliver tilfældet så synes jeg måske også det er vigtigt

periode der løber over alle satspuljeårene

er tolv sammenhængende måneder som det kommer til at dreje sig om

noget der har virket for den enkelte for det må jo være målet at det netop er noget der skal forbedre hverdagen både i forhold til for eksempel at komme i job i uddannelse eller

været nede i detaljen om

for venstre

en metode til at sikre en øget grad af egenforståelse

en socialt udsat i forhold til selvbestemmelse rehabilitering

socialt udsatte ikke bare bliver en hjælp i form af

pakke dem ind i vat men bliver en hjælp i form af at mennesket der modtager den får en oplevelse af

få en hjælp til selvhjælp det er en forsøgsordning som vi glæder os til at følge og jeg håber at det gå godt jeg synes at der i høringsnotatet og i de indkomne bemærkninger som jo altovervejende er positive

vi har en interesse i at det her

at leve op til

og livskvalitet

to elementer som man gør opmærksom på

forsøget bliver en succes

er skarpe på at det ikke er medarbejderen der er i centrum i forhold til

det er borgeren der er i centrum centrum i forhold til medarbejderen og at der er tillid mellem borger og medarbejder

forudsætning for at det her kan blive en succes og at man da har videst mulig tilgang til borgerens medbestemmelse i forhold til

et andet element

borgerens omdrejningspunkt

få hjælp og støtte til

få den her øgede selvbestemmelse rehabilitering og livskvalitet eller

inddrage civilsamfundet og andre aktører jeg tror det kan være gavnligt hvis man er åben over for det sidste

at mange socialt udsatte det viser en række undersøgelser ikke går ind ad døren til et system

er hele forudsætningen for at man kan få den her dialog

samarbejde og samspil for at projektet borgerstyrede budgetter kan blive en succes venstre støtter udmøntningen af

den indgangsvinkel at alle har noget at bidrage med

vi kigger på vores beskæftigelsessystem bredt set

er i gang med at snyde sig til kontanthjælp

det er hyggeligt at være langtidsledig

og skal søge x antal jobs om ugen og en stor del af den tid som socialrådgivere bruger i dag i det danske sociale system

med at tænke at vi alle sammen har noget at bidrage med og at der bare

for at komme dertil derfor

et godt forslag men også et forslag som som faktisk

den tilgang til socialpolitik som jeg synes

været nævnt for eksempel

rettelse af tænder det bør ikke

så det vil vi stille nogle skriftlige spørgsmål til vil forhåbentlig få nogle ganske positive og betryggende svar

de sidste to en halv minutter vil jeg så bruge på

den satspulje som stadig væk eksisterer og som er grundlaget for det her forsøg hvis man lytter efter hvad partierne siger

hvis man hvis man skal tro på hvad partierne herinde i folketinget siger så burde der ikke være grundlag for

år efter år mindrereguleres det vil sige stjæles penge fra mennesker på overførselsindkomst folkepensionister arbejdsløse alle dem man siger man vil hjælpe

for at finansiere indsatser for andre af de mest udsatte i vores samfund det sker samtidig med at uligheden stiger og toppen af vores samfund får skattelettelser arveafgiftsrabatter og alt muligt andet

at der kommer flere og flere fattige i danmark jeg synes det er

at vi gang på gang skal stå herinde og høre på at et flertal siger at de er imod satspuljen

ønskede at have en social indsats der var finansieret på fair

som ikke var så usikker

en anden bagside af medaljen at det er så usikkert for alle de sociale projekter der får penge fra satspuljen de aner ikke om de er købt eller solgt

men faktum er at hvis man skulle tro på partierne og flertallet herinde så ville der ikke eksistere en satspulje alligevel

jeg tror at det kommer til at blive et strålende projekt det håber jeg i hvert fald men faktum er

til at få det til at køre videre fordi man ikke er villig til at tage konsekvensen

guderne skal vide at jeg

er en stor tilhænger af satspuljen

men en gang imellem giver det faktisk rigtig god mening og det er

kan afprøve nogle nye og spændende

er det også hele meningen med satspuljen og det er lige præcis det det her projekt skal nemlig at afprøve noget som vi ikke på den måde har afprøvet i danmark før

behov for at vi skaber en hjemmel til at kommunerne kan tilbyde borgerne de her personlige budgetter og der er behov for at sikre at deltagende borgere ikke stilles ringere ved deltagelse i forsøget i forhold til deres ret til kontanthjælp eller fradrag i

det er det som det her lovforslag sikrer og derfor støtter liberal alliance

opposition så kan der nogle gange være lidt langt mellem snapsene det er svært at få vedtaget nogen af de konkrete forslag fra ens bugnende politikkatalog

modnet de emner frem mod et regeringsskifte men det er fantastisk motiverende når man kan få vedtaget noget konkret ikke mindst når det handler om

og det går jo ikke uden et flertal så jeg vil gerne sende en varm tak til alle partierne i satspuljeforliget for at være med til at sætte de her ti million kroner

den har skabt virkelig virkelig meget værdi for udsatte mennesker rundt omkring i europa

løse deres største problemer først

på den måde komme til at trives bedre og

bedre liv helt konkret stiller forsøgsordningen et budget på halvtredstusind kroner til rådighed for udsatte borgere og den sikrer løn til en fremskudt fremskudt

der skal hjælpe borgeren til at løse største problemer først meningen er at hjælpe borgere væk fra udsathed

utrolig forskelligt hvad der giver mening for den enkelte målgruppen for forsøget med

med særlige sociale problemer det kan være hjemløshed stofmisbrug eller psykisk sygdom eller en kombination af sociale udfordringer og eftersom

forskellige duer det jo ikke at behandle dem alle sammen ens

støtte hver enkelt i en individuel indsats

ud over det man kan få bevilget andre har brug for at få dækket transportudgifter

sociale aktiviteter ture til udlandet eller sport ja selv udgifter til boligindretning kan dækkes hvis de understøtter borgerens vej mod bedre trivsel og livskvalitet

det er normalt ydelser som man skal søge om og vente på men med de personlige budgetter dropper vi bureaukratiet og paragrafferne og fokuserer langt mere på direkte støtte

og det er i den forbindelse afgørende at støtten er skattefri

ikke fører til reduktion af andre ydelser nu er personlige budgetter til udsatte borgere

har fundet på ideen kommer fra england hvor alle kommuner i dag skal arbejde med personlige budgetter for udsatte og den beslutning er et resultat af en række forsøg et af dem stammer fra london og involverede tretten hjemløse hvoraf nogle havde boet på gaden i mere end fyrre år her gav en velgørende organisation ganske enkelt værd af de tretten hjemløse tre tusind pund som de kunne bruge som de havde lyst til i samarbejde med en social gademedarbejder de måtte faktisk selv bestemme om de ville gøre brug af den tilbudte rådgivning

svare på spørgsmålet hvad mener du selv er bedst for dig det viste sig at ingen af

endda ret nøjsomme med pengene og havde i gennemsnit blot brugt otte hundrede pund efter et år alligevel var resultatet fantastisk godt efter blot en år havde elleve af dem tag over hovedet flere var i uddannelse i afvænning de besøgte deres familier

vigtigst af alt de lavede planer for fremtiden de havde fået håbet tilbage resultatet fortæller om hvor bevidst selv de mest udsatte mennesker er om deres eget liv og

vil tilbage i fællesskabet og de fortæller om hvor kort vejen kan være fra udsathed til medborgerskab hvis vi altså blot inddrager den enkeltes ekspertise over sit eget liv og udviser den fornødne tillid til den enkelte borger jeg håber at kommuner i danmark og gerne i samarbejde med civilsamfundsorganisationer tager opgaven til sig og viser hvilke gode resultater det giver når mennesker får ejerskab over

eget liv hvis vi gør det her rigtigt kan næste skridt være at udsatte får en lovfæstet ret til en ekstra chance for at komme på ret køl og hvem ved om ideen med at have tillid til den

brede sig for eksempel til beskæftigelsessystemet så ledige borgere kan få mulighed for at vise at de gerne

i hvert fald slet ikke færdige med at give ansvaret for danskernes liv tilbage til danskerne

overbeviste om at mennesker flest lever bedst

eget liv vi vil gerne gøre op med klientgørelse umyndiggørelse og formynderi så de offentlige frontmedarbejdere får mulighed for styre deres egen hverdag

deres liv tilbage fra systemet vi kalder det mere samfund mindre stat så det er nok ikke nogen overraskelse for nogen

rehabilitering og livskvalitet ved at få op til halvtredstusind

som de selv kan budgettere med for at forbedre deres egen situation og deres muligheder for et bedre liv efter efter deres egne forhåbninger det er borgere der er i servicelovens regi

hjemløse eller misbrugere eller have en psykisk lidelse de får så en personlig vejleder og de vælger selv hvad de mener skal til for at give dem nogle bedre muligheder

forsøget ændrer ikke ved de ydelser borgeren ellers får og det søgte beløb er skattefrit

der er brug for nye måder at føre socialpolitik på vi støtter lovforslaget og ser frem til at gøre nye erfaringer

thomas medom og et bredt politisk flertal i byrådet et lignende projekt på beskæftigelsesområdet og det ser faktisk lovende ud inspireret af indsatser i london giver man langtidsledige et personligt budget som kan bruges til det som den enkelte vurderer kunne bringe en tættere på beskæftigelse eller uddannelse det kan være en mobiltelefon det kan være en tur til frisøren

en cykel det kan være psykologhjælp eller andet det handler om at vise borgeren tillid tillid til

er vidende om hvad der kan styrke og hjælpe dem at man ved en håndsrækning bliver i stand til at finde sin personlige vej og selv udpege de barrierer og udfordringer som skal overvindes og ryddes af vejen at man selv er med til at finde løsninger frem for at være låst fast i afmagt og afhængighed med midlerne fra satspuljen

og den her lovhjemmel kan flere kommuner gøre forsøg med noget lignende de tre fire kommuner som søger puljen vil skulle beskrive målgruppen inden for servicelovens voksenbestemmelser

have gavn af tilbuddet om om personlige borgerstyrede budgetter

i at lægge sin plan

det er afgørende at den ekstra pose penge som borgeren får mulighed for at

ikke bliver modregnet i andre ydelser i sf bakker vi varmt op

behov for forandringer af den måde vi generelt tilrettelægger velfærd på så borgeren bliver aktiv deltager deltager og opnår større selvbestemmelse i

det kan være med til at

give et billede af om i det her tilfælde

har nogen gang på jord i fremtiden

på på alle felter men især på det her område

komme ind under den her ordning er det allerallervigtigste

ejerskab til det de har

den her ydelse som jo er skattefri og

er at det kan være med til at der er nogle borgere

det kan være indgang til uddannelse

den borgerstyrede ordning gør jo at

selv tager hånd om det her

skal bruges bedst muligt har vi håb om at de sammen

de halvtredstusind kroner er givet rigtig rigtig godt ud ud derfor støtter det konservative

sociale problemer et personligt budget kombineret

der blev sagt undervejs fru karin nødgaard

en ny måde at hjælpe sårbare og udsatte borgere på og

vi kommer til at følge effekten det er jeg fuldstændig enig i så bliver

fra venstres side flere af ordførertalerne

sikre at borgerne får reel medbestemmelse det tror jeg

ændre sin livssituation hvis man ikke føler man har den medindflydelse

skal erstatte andre ydelser det er jeg fuldstændig enig i og det er også nedfældet i § otte stykke

jeg tror det er helt rigtigt at det er en lille festdag for alternativet nu at få

torp nævner også det her med at det er vigtigt at borgerne selv er med til at finde løsninger frem for at være låst fast det deler jeg også

til rådighed for besvarelse af de spørgsmål som udvalget måtte have under

alle tekniske handelsbarrierer og i øvrigt ikke skottet til nogen som helst andre hensyn det kunne man

at man uden at skotte til noget som helst andet bare

så tørt som refusion

hvem skal så betale når den unge bliver

og det kan kommunerne så ligge og slås med hinanden om om det er den kommune der

eller om det er den kommune som den unge er blevet anbragt i og som den unge så

slags ting morer de sig med i kommunerne og midt i det er der selvfølgelig nogle unge mennesker der kommer i klemme og som har brug for en indsats de så ikke får tildelt så fundamentalt set betyder det her lovforslag at det er den kommune der oprindelig anbragte den unge

fylder atten år og skal have det vi kalder efterværn og efterværnet går ud på at vi i stedet for at slippe den unge

ikke fordi man lige så godt kunne have ladet være med indsatsen for den har hjulpet i de år den har hjulpet men det kan gå ufattelig hurtigt ned ad bakke når det så er at systemet

så den her overgang til voksenlivet er utrolig vigtig og der gælder det altså om at få udraderet alle de der barrierer blandt andet kommunerne imellem som gør at de unge ikke bliver grebet

har truffet en principafgørelse der indebærer

er sket fordi ankestyrelsen har vurderet at lovtekstens ordlyd ikke giver hjemmel til at pålægge den anbringende kommune at betale refusion og nu bliver der så genetableret den her adgang så der også dermed bliver

kommunerne ikke går hen og blive uenige om hvem det egentlig er der skal betale for det her efterværn efterværn er jo meget vigtigt i forhold

lige pludselig bliver atten år hvad skal der så ske og hvad kan man gøre fra samfundets side for at støtte dem og der er

helt klart at det er vigtigt at sikre at der bliver en god overgang fra det at være barn og ung og så til at blive voksen

og at det ikke må blokeres af nogle stridigheder om

mellemværende mellem kommunerne så forhåbentlig

skal selvfølgelig igennem den her vej med

det er rigtig fint men vi håber ikke at der nu vil være yderligere barrierer i forhold til de unge mennesker som får et efterværn

en hidtidig praksis med at det var den kommune der visiterede et ungt menneske væk ikke havde forpligtelsen til efterværn det rettes der op på det her er ikke nyt det er en fastholdelse af hidtidig praksis men for at fastholde den hidtidige praksis har man været nødt til i forhold til efterværn for atten til to og tyve årige at komme med det her lovforslag

et lovforslag der i sjælden grad har et indhold af opbakning og udelukkende opbakning jeg tror ikke at jeg har kunnet finde en eneste negativ sætning

at ingen har en interesse i at principafgørelsen fra ankestyrelsen skulle være bærende fremadrettet men heller ikke

kunne få refunderet udgifter

har haft en dygtig hånd i forhold til at tage højde for de udfordringer den nye principafgørelse medførte det fortjener de ros for venstre

det er jo sådan som alle i virkeligheden også har opfattet det men sådan var lovens

tekst altså ikke når ankestyrelsens tog den store lup frem

ikke det ord man vil bruge her det er jo så det der sker i praksis og der vil jeg bare sige at det er ualmindelig elegant lavet

af ankestyrelsens afgørelse også bagudrettet så det kan vi også kun kun støtte så sagde fru pernille rosenkrantz theil jo nogle meget vigtige ting om

der må vi bare se i øjnene at

jo så er en barriere vi får fjernet for at kommunerne kan handle fornuftigt på det og derfor kan vi kun være tilfredse med det men det løser jo ikke det fulde problem derfor vil jeg så lige endnu en gang

gentage et ønske og et krav eller et forslag kald det hvad i vil alt efter temperament om at de unge får en ret

som følge af de regler der gælder i dag men det er også klart at det ikke lige

handler om det havde været dejligt hvis det havde handlet om det

inden det fyldte attende år og nu som atten årig skal have efterværn og skal kunne udløse refusion fra kommune a det vil sige at den hidtil gældende praksis kan fortsætte efter dette lovforslags præcisering af den ønskede retstilstand

præcise for hold da op hvor kan der gå meget kluddermor i det hvis

det er jo ret tydeligt at intentionen med loven

men når det så kommer ned på papir og

det behov for præcisering som ankestyrelsens principafgørelse har har afstedkommet

skal vi selvfølgelig gøre noget ved og også herfra tusind tak for at man

mange penge der er på spil ude i kommunerne og det kan faktisk godt betyde rigtig meget for en kommune

hvis man pludselig får sådan en en bon man ikke

havde regnet med det allervigtigste er trods alt at anbragte børn og unge

deres efterværn det skal altså ikke forstyrres af kommunernes indbyrdes slagsmål om hvem der skal betale for indsatsen når det drejer sig om unges overgang til voksenlivet

støtte bopæl og uddannelse

men kommuner skal ikke have fordele af at etablere efterværn i andre kommuner end deres egen derfor bør det også være den anbringende kommune som skal betale for efterværnet så vi støtter lovforslaget

betyder selvfølgelig at ankestyrelsens afgørelse

for afgørelser på det her område

placerer den unge som også betaler og det støtter det konservative

få

er rigtig sundt og det er bæredygtigt selvejeområdets investeringer tæller med i budgetlovens måltal men er modsat andre store offentlige områder

underlagt en reel udgiftspolitisk styring med indførelsen af investeringsrammer for selvejeområdet som lovforslaget lægger op til ændres det

med finansloven aftales en samlet økonomisk ramme for sektorens investeringer det betyder så også at der samtidig gives mulighed for at tilpasse udskyde eller standse investeringer hvis den samlede investeringsramme for sektoren overskrides det kender vi også fra det øvrige

det er umiddelbart rigtig fornuftigt for det betyder vi holder balancerne imellem de mange områder på statsbudgettet investeringsrammer ændrer ikke på institutionernes

dispositionsret og det er også en central pointe institutionerne skal fortsat have gode rammer for at udvikle og investere i deres bygninger og i øvrigt også i undervisningsfaciliteterne det lægger socialdemokratiet meget stor vægt på hermed understøtter vi også dispositionsretten det er fortsat tilfældet med lovforslaget

socialdemokratiet håber på at vi igennem udvalgsarbejdet kan få

hvis et område bruger mere

det ikke mening at andre områder af den grund skal holde for

uddannelses og forskningsministeriet

flere penge end der er berammet det bemærkes

lovforslaget at en eventuel tilpasning

standsning af en investering vil ske efter dialog med institutionerne for at sikre at det er klogest

bureaukrati ressourcespild og behov hos institutionerne det er også klogt

at vi får hånd i hanke med de

finansieringsform som vi taler om her der er ingen tvivl om at ansvarlig økonomistyring er en meget vigtig del af det socialdemokratiske kompas lovforslaget lægger op til

ansvarlighed på selvejeområdet under uddannelses og forskningsministeriet og på den baggrund støtter socialdemokratiet forslaget vi vil dog under udvalgsarbejdet arbejde på at få klarhed om den præciserede udmøntning særlig så vi bedst muligt sikrer at vi fremadrettet

undgår uhensigtsmæssigt bureaukrati og ressourcespild

forhåbentlig bliver besvaret igennem udvalgsarbejdet og det ser vi frem til

en del af det offentlige budget

de samme samlede rammer jeg har svært ved at argumentere for at nogle områder skulle holdes udenfor det giver naturligvis nogle svære prioriteringer allerede i dag det kan være svært at forstå at

i gang med at bygge supersygehuse så kan man undre sig over

i min kommune gerne vil renovere alle vores skoler og vi måske

kan vi ikke nødvendigvis gøre det fordi vi er begrænsede af den samlede ramme for anlæg i kommunerne men samtidig

er det i dfs øjne ganske rimeligt at når det nu alt sammen er vores offentlige penge og vi har en samlet overligger

for andet end at alle områder skal være med

til at sikre nødvendige investeringer i bygninger og udstyr det er vigtigt at man for

på et universitet ikke skal sige nej til store donationer fordi det indebærer at man skal bruge anlægskroner på en ny bygning

det er meget væsentligt at udmøntningen af den her lovgivning aftales som det også er beskrevet i en dialog med ledelser og institutioner det er vigtigt at der etableres bureaukratisk overkommelige systemer

det bør kunne være systemer som svarer til det man alligevel skal have på institutionerne jeg kan ikke forestille mig at man ikke har

lokale planlægning så når man i høringssvarene skriver at det

jeg ret sikker på at man i den aftale man nu vil kunne lave vil sikre at det selvfølgelig er de budgetter og de budgetopfølgninger som man alligevel har brug for lokalt

der bruges i forhold til de indkrævede indrapporteringer

i forbindelse med aftalen er sagt at det jo ikke er meningen at det her skal være et værktøj til at skære i budgetterne men at hensigten er at rammerne i store træk skal svare til det forventede anlægsbudget for alle institutionerne så jeg ser frem til at følge arbejdet med udmøntningen af aftalerne og proceduren for håndteringen af loven og med de her ord kan dansk folkeparti støtte

en opfølgende budgetkontrol ligesom mine to kollegaer har nævnt det fra talerstolen er jeg også bekymret for at en eventuel prioritering af mere motorvej et sted eller et andet kan gå ud over nogle af de uddannelsesinstitutioner der står for at investere midler

kan vi løse det i fællesskab særlig fordi der inden for uddannelsesområdet er

mange investeringer er finansieret af blandt andet fonde i en form hvor man beder universiteterne om at medfinansiere en del

så kommer fondene privat med resten af pengene ser man tilbage

professionshøjskole og erhvervsakademisektoren beløber sig til mellem fire og seks procent af den samlede investeringsramme for staten forventer vi

vi skylder at lytte til de bekymrede røster der har været fra sektoren og betrygge dem i at der ikke er nogen

bremse danskundervisning eller bremse danske akademikere generelt med de ord skal jeg selvfølgelig meddele at venstre støtter lovforslaget vi ser frem til en god og konstruktiv

kunne det være et fornuftigt sigtepunkt konkurrencen mellem de selvejende

men det er som jeg læser

hensigten det er hensigten at en eu påtvunget budgetlov skal lægges ned over de videregående uddannelser

på de videregående uddannelser indgår

men folketinget kan jo blot beslutte at det behøver de ikke at gøre vi kan tage dem ud af

et først til mølle princip eller en situation

byggeriprojekt kan blive bedt om

det bliver ret svært for institutioner

lave langsigtede planer og dem der ligesom tænker lidt mere langsigtet

forhold til hvad de vil bygge og

andre der måske i højere grad har en mere impulsiv tilgang til hvad der skal bygges eller udbygges alternativet til at

institutionen ligesom vi har set det i regionerne konverterer anlægsudgifter til driftsudgifter så man kan skabe noget ekstra profit til finanskapitalen vi kan også se den mulighed

to milliard kr hvorefter vi faktisk får en kraftig forringelse af området

det

budgetloven hængende over hovedet

en kamp mod de urimelige bånd som den budgetlov lægger

os og som vi også synes skal brydes

hører helt klart hjemme i gruppen af administrative lovforslag fordi det indordner universiteternes investeringsramme under budgetloven så spørgsmålet om hvad man sådan helt grundlæggende skal mene om

den opfattelse

utrolig velsignelsesrig lov fordi den blandt andet har bragt kommunernes økonomi

den offentlige økonomi under kontrol så ting der styrker budgetloven

er der jo nogle indvendinger som er blevet rejst i

det har de tidligere ordførere fra socialdemokratiet venstre og dansk folkeparti været inde på jeg er enig i at man godt kan have de her bekymringer men jeg hører jo så samtidig også at der er en meget bred vilje til at tage bekymringerne alvorligt og sørge for at der ikke opstår et uhensigtsmæssigt investeringskapløb eller at gode projekter hvor man har en privat fond

at modtage donationer og i forhold til at forpligte sig på blandt andet nybyggerier og investeringer i udstyr og så videre det er helt afgørende at vi ikke kommer til fra folketingets side at vedtage et lovforslag som begrænser universiteternes muligheder for

udvikle deres samarbejder

bidrage med ny viden ny forskning ny teknologi nye bygninger hvis det er sådan at det i løbet af processen med det her lovforslag viser sig at vi kan få indarbejdet formuleringer der tilsiger at det slet ikke vil være en mulighed at den risiko eksisterer så kan vi prøve at kigge på

har fået sin sag for med høringssvarene for der er ikke særlig mange venlige

høringssvar der støtter lovforslaget det forstår man selvfølgelig godt for der er mange institutionelle interesser på spil fra universiteternes side men vi har også

i danmark og det er jo super vigtigt at vi bevarer det og at vi

går på kompromis med det på nogen som helst måde

at det er rigtig rigtig klogt og vigtigt at vi lytter

risiko for som det ser ud lige nu og som jeg læser

at institutioner som har råd til at investere ikke kan gøre det

den samlede investeringsramme allerede er brugt op

universiteter som måske gerne vil op på et eliteuniversitetsniveau

og det vil stå i vejen for det her med at der vil være mulighed for at indgå aftaler om at modtage eksterne bevillinger og donationer til nybyggeri hvis universiteterne ikke kan forpligte sig på den medfinansiering som

man forpligter sig på så der er afgørende elementer i lovforslaget som vi er meget kritiske over for vi vil meget gerne være med

kigge på om man kan imødekomme nogle af de kritikpunkter der har været

central styring af universiteterne i det her lovforslag

grundlæggende og principielt imod

flere muligheder så det giver mening at uddannelsesinstitutionerne skal indberette planlagte planlagte anlægsinvesteringer sådan

som er de ansvarlige for den statslige økonomi har et samlet og langsigtet overblik det bakker vi op om i radikale venstre men sådan som flere ordførere har været inde på er djævlen altså i detaljen her vi kan ikke på den ene side

nidkært og detaljeret i forhold til investeringer i nye laboratorier bedre undervisningslokaler og moderne udstyr som jo alt sammen er noget vi efterspørger fordi det bidrager til at højne kvaliteten

noget kritiske i radikale venstre men

til at diskutere hvordan vi kan forbedre det her lovforslag danske universiteter har foreslået en lang række meget konkrete ændringer såfremt loven vedtages dem håber vi rigtig meget at at ministeren vil

for rammen af ansvarlig

drift men at eksterne offentlige

det ikke nidkært skal være mindre anskaffelser til nye laboratorier der skal

undtaget så har universiteterne en ret relevant pointe om

det med bureaukratiet i det hvor ofte skal der indrapporteres

så vi vil være positivt indstillet hvis de her ændringer

men overordnet har vi altså ikke taget endelig stilling

til lovforslaget sådan som det

en lidt større fleksibilitet og i hvert fald klarhed over hvor vid fleksibiliteten er eller omvendt

universiteterne og de videregående uddannelsesinstitutioner i den her sammenhæng men selvfølgelig

er noget vi helt generelt

så jeg håber at vi kan få en lidt grundigere diskussion måske ministeren kan besvare nogle af de konkrete spørgsmål

lovforslaget betyder også at institutionerne efter anmodning fra ministeren skal indberette

man lige skal læse igennem et par gange

det kan man også høre på de taler der har været i dag og på det ønske der er om at fortsætte debatten i udvalgsbehandlingen men jeg vil gerne sige hvad jeg

med rettidig og intelligent økonomistyring det har vi også været med til at sikre i sf allerede fra da vi sad i regering men jeg kan godt være i tvivl om hvorvidt det her er en intelligent økonomistyring

jeg har jo taget noter fra høringssvarene

rummer de en del kritiske bemærkninger og en del bekymringspunkter som jeg synes at vi er nødt til at arbejde videre med det første er at mange af

er bange for at det her vil forhindre nybyggerier og opgraderinger af vores allerede eksisterende bygninger

få de samme private donationer fordi man ikke kan garantere en medfinansiering det er ret alvorligt fordi en stor del af den finansiering der finder sted i dag kommer på den måde og man snakker jo tit om at vi skal få mest ud af pengene

der skal være investering i vores uddannelse i fremtiden så hvordan forhindrer man det scenarie det tænker jeg at alle partierne interesse i betyder det her at der skal være færre investeringer nogle af høringsparterne er bange for at beløbets størrelse ganske enkelt er for lavt er det smart for vores land hvis man investerer mindre i uddannelse det er noget af det jeg godt kunne tænke mig at undersøge

bureaukratimængde man skriver det faktisk selv og det er sjældent at jeg har set det i lovforslag under økonomiske konsekvenser for uddannelsesinstitutionerne og også staten står der faktisk klokkeklart at det her vil medføre større

de fælles hensigter vi har blandt partierne herinde om at mindske bureaukratiet

var det også en del af argumentet for de store uddannelsesbesparelser

man kunne mindske bureaukratiet derude og finde pengene på den måde

det synes jeg man er nødt til at kigge på det er også et problem at energibesparende tiltag tæller med fordi jeg frygter at det

så er det de energibesparende tiltag som vil blive sorteret fra det er både dumt økonomisk fordi det er en god investering at lave energibesparende tiltag og

også dumt samfundsøkonomisk

samtlige uddannelsesinstitutioner samtlige aktører næsten fraråder at gå med i det her forslag dtu skriver endda at det her vil påvirke den tekniske forskning og mulighederne for det og betyde færre uddannede ingeniører i fremtiden jeg synes at man skal undersøge hvorfor de har den opfattelse når jeg hører at der er et bredt politisk ønske om mere teknisk forskning

nogle der skriver og det synes er lidt interessant at forslaget

der er brug for et værn mod ufinansierede investeringer men altså har der været

også under budgetloven nu er der lige pludselig brug for det jamen hvad er den brændende platform hvad er årsagen til at man pludselig skal gøre det her andet end at det er der nogle i finansministeriet der synes er en god idé

til sidst vil jeg bare sige at jeg kan se som radikales ordfører også nævnte det at danske universiteter har stillet en række ændringsforslag og egentlig også nogle ændringsforslag som jeg synes er ret pragmatiske og fornuftige

kan det godt være at vi vil være med på et endeligt lovforslag fordi der selvfølgelig skal være ordentlig økonomistyring kan man ikke det kører man bare det her igennem

os at sætte en fast øvre grænse for de samlede offentlige finanser i stat kommuner og regioner og de rammer må ikke overskrides

disponerer i dag frit inden for deres formål når de anvender tilskud indtægter og kapital under et institutionernes investeringer indgår i de samlede offentlige investeringer men hidtil har staten ikke kunnet foretage en fuldstændig politisk prioritering da de statsfinansierede selvejende uddannelsesinstitutioner modsat andre større offentlige områder ikke er underlagt en samlet prioritering med forslaget om at indføre investeringsrammer for alle statsfinansierede selvejende uddannelsesinstitutioner

kunne regulere investeringerne på det samlede uddannelsesområde på lige fod med øvrige områder som herre jacob mark sagde det det er vist udtryk for mere bureaukrati forslaget indebærer at der fremover fastsættes en investeringsramme på de årlige finanslove der indebærer et samlet årligt investeringsniveau for sektoren med forslaget etableres der en hjemmel til at pålægge uddannelsesinstitutioner

tilpasse udskyde eller standse planlagte investeringer såfremt de samlede budgetterede investeringer på området overstiger den afsatte ramme det vil sige at vi fremover vil kunne prioritere de offentlige

på tværs vi i regeringen

også uddannelsessektoren har behov for at kunne planlægge og budgettere langsigtet det er på den baggrund at vi efter forslaget vil indhente flerårige budgetter to gange om året med henblik på kunne følge udviklingen tæt og tilpasse budgetterne rettidigt med disse ord skal jeg sige tak for debatten og jeg ser frem til både at besvare spørgsmål i forbindelse med udvalgsbehandlingen og den videre behandling i

udfordring søger vi løst ved det flerårige perspektiv for det er ikke hensigten at det her skal forhindre institutionerne i de ja jeg vil godt tillade mig at svinge mig op og sige livsvigtige investeringer for dansk forskning som blandt andet fondene jo foretager det det handler om

udgiftspolitisk styring eller prioritering ungdomsuddannelserne

kan frit disponere over deres økonomi det er en del af

i budgetlovens måltal det er modsat andre store offentlige områder ikke underlagt en reel udgiftspolitisk styring med dette lovforslag

bliver det muligt at undgå en situation hvor man er tvunget til at stoppe investeringer på andre offentlige områder fordi de selvejende institutioner overskrider de økonomiske rammer i budgetloven det bliver med andre

man vil investere eller bremse op når det er nødvendigt

støtter det her lovforslag fordi vi mener at det skal være en politisk styring af de offentlige investeringer så vi kan

investere mere når økonomien skal have et skub og holde igen når økonomien ikke skal løbe løbsk det bør gælde i hele den offentlige sektor også på selvejeområdet men samtidig erkender vi

at institutionerne har været meget kritiske over for det her spørgsmål og de her forslag og

det skal vi naturligvis lytte meget til og derfor vil jeg også i udvalgsbehandlingen stille en række af de spørgsmål

stillet i de kritiske høringssvar vi er især optaget af at

ikke kommer til at betyde unødvendigt bureaukrati eller ressourcespild ligesom uddannelserne selvfølgelig skal sikres fleksibilitet og mulighed for at planlægge deres drift og investeringer og derfor vil

afsøge præcis hvordan de nye investeringsrammer skal udmøntes blandt andet i forhold til skolernes investeringer i undervisningsudstyr som især lederne har givet udtryk for

så vi kan sørge for at skolerne selvfølgelig løbende kan forny deres udstyr socialdemokratiet støtter som sagt det her forslag og ser frem til

det også her er meget væsentligt måske endnu mere væsentligt end for l en hundrede og en og firs da det her forslag jo omfatter mange flere enheder

af indrapportering af anlægsbudgetterne

det vigtigt at de her procedurer udarbejdes i en dialog med institutionerne samtidig

bør det også kunne gøres ganske enkelt for institutionerne ved at man må kunne bruge de anlægsbudgetter som man naturligvis

klare melding om at hensigten i finansloven er at sikre rammer som svarer til de hidtidige rammer

og jeg ser frem til at følge udarbejdelsen af aftaler om udmøntning og forløb omkring finansloven hermed kan

af finansloven for to tusind og sytten

godt går det jo ikke at der bliver igangsat flere investeringsprojekter end der er råd til og det er egentlig

er det her lovforslag med til at sikre en bedre styring af investeringsrammerne

område modsat andre større offentlige områder ikke har været omfattet af en reel udgiftspolitisk

der var en risiko for også kunne løbe løbsk

når økonomien i den grad lægger op til konkurrence indbyrdes mellem uddannelsesinstitutionerne i stedet for samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne den måde

styre uddannelsessystemet på indebærer at

kan føre til nedgang for en anden uden at det som sådan er led i nogen som helst planlægning af et givent uddannelsesområde og uden at det nødvendigvis er til gavn for de uddannelsessøgende det er ikke nogen ny problemstilling den

man må jo sige at det desværre så heller ikke er den grundlæggende styringsstruktur vi skal diskutere her det er ikke det der er

til debat med forslaget men ikke desto

er jo en af årsagerne til at det er komplekst at styre området rent økonomisk med forslaget her lægger regeringen jo altså desværre ikke op til et forsøg på for alvor at gøre op med den her uhensigtsmæssige økonomiske styringsstruktur

et forslag om at der skal sikres rum for større og mere langsigtede investeringer på uddannelsesområdet tværtimod

måske er der en direkte dagsorden om at man egentlig synes det går lidt rigelig stærkt med investeringerne på uddannelsesområdet

trække i bremsen vi er i enhedslisten bange for at regeringen med det her forslag vil skabe en række nye problemer for mange af landets uddannelsesinstitutioner det har været nævnt

har samme indhold at der er en

uddannelsesinstitutionerne

høringssvarene til det her forslag der er bekymringer for at forslaget vil betyde vigende uddannelsesinvesteringer der er bekymringer for at det kan føre til at uddannelsesinstitutioner i perioder kommer til at operere med midlertidige løsninger som påfører dem

ekstraudgifter og der gives

en berettiget utilfredshed med

dem skal uddannelsesinstitutionerne selv afholde inden for deres eksisterende budgetter man pålægger en ekstra byrde uden at lade økonomien følge med så

af de reelle problemer som vi har med hele den markedsstyring der er af uddannelsesområdet men desværre

anviser forslaget efter vores opfattelse ikke noget der bare ligner en velegnet løsning af problemet og enhedslisten kan derfor ikke støtte

det tungeste af det tunge uddannelsespolitiske indhold det har mere

de store store fordele som budgetloven

støtter vi selvfølgelig lovforslaget der er

ordførere som har sagt at de principielt har en positiv holdning til budgetloven og til den tænkning der er bag

man gerne vil høre mere under udvalgsbehandlingen og

som regel er sådan ret bred enighed om dansk uddannelsespolitik håber jeg selvfølgelig at alle parter vil

udvalgsarbejdet men som sagt

udfordringer med langsigtede langsigtede investeringer for

uddannelsesinstitutioner og at man griber ind på den ene eller den anden måde i institutionernes

det synes vi er stærkt bekymrende derfor kan vi heller ikke som jeg

og en og firs som udgangspunkt støtte det her lovforslag som det ligger lige nu

var inde på det at der er en stor bekymring

noget mere bureaukrati ude på uddannelsesinstitutionerne

kritiske og selvfølgelig er der også institutionelle interesser på spil

i det her tilfælde men det interessante her

er at også dansk industri er kritisk over for

lovforslaget de støtter i princippet indførelsen af

investeringsrammer men de er bekymrede for om den positive udvikling som selveje har haft på uddannelsesområdet

vigtigt at lytte til dansk industri som

er en ven af regeringen det som dansk industri foreslår og som vi faktisk godt kunne tilslutte os i i alternativet er

rammerne sker ad frivillighedens vej så institutionerne frivilligt skal tilpasse sig rammerne

hvordan man så prioriterer de indmeldte de indmeldte investeringer

institutioner ville for os set være en

med at ramme de institutioner som så måske har haft svært ved at overholde budgetterne frem for

skyde gråspurve med kanoner så som det ser ud lige nu kan

at jeg deler det princip som

regeringen lægger til grund her

er mest logisk at vi er i samme båd når nu pengene kommer herindefra forstået på den

at der jo egentlig er noget underligt i at man som ungdomsuddannelse kan få lov til at bygge det man gerne vil for sine penge med den konsekvens at kommunerne

risikere at blive spundet tilsvarende ind og dermed ikke have mulighed for

renovere deres folkeskoler det skal der være en eller anden fælles balance i derfor har vi det i radikale venstre med

vores stillingtagen afhænger af detaljen fordi det

afgør om vi tror på at det her kommer til at fungere på skolerne eller bliver

skal reguleringen af investeringerne ske i respekt for selvejet og i dialog med bestyrelserne og institutionerne skal inddrages tæt i det videre arbejde med udmøntningen af modellerne

være en overvejelse i at vi ikke bare bruger udvalgsbehandlingen til at stille spørgsmål som vi plejer at gøre

hiver nogle af nøglehøringsparterne ind til en konkret diskussion af

man kunne også se det på den omvendte måde

ender de små uddannelsesinstitutioner ungdomsuddannelserne med at komme i klemme fordi der vil være

i den politiske debat fylder mere og er vigtigere og som så på sigt vil betyde at investeringerne i uddannelse forsvinder væk det er nogle af de bekymringer

i høringssvarene er jo netop at lovforslaget kan være med til at forhindre nybyggerier og opgraderinger af allerede eksisterende bygninger

fortsat vil være der i fremtiden at der fortsat vil være rum for investeringer og at det

det er godt nok vigtigt med ordentlige midler til uddannelse og uddannelsernes bygninger

der hele det spørgsmål omkring energibesparende tiltag som jeg ser er det samme på det her område som ved de videregående uddannelser

energibesparende tiltag ikke er undtaget

og som jeg også har sagt tidligere

det både være ærgerligt økonomisk for uddannelsesinstitutionerne men det vil også være ærgerligt for vores samfund hvis det altid er de energirigtige renoveringer og investeringer som bliver nedprioriteret

nogle af de små uddannelsesinstitutioner kan det her altså blive ret bureaukratisk

netop det der med at spørge om det her giver mening

ufinansierede projekter som vi har set både på det videregående uddannelsesområde og på ungdomsuddannelsesområdet hvad er det der aktualiserer det her lovforslag

fundet ud af at det var et område der ikke lige var med i første omgang jeg har ikke nogen grund til at være bekymret synes jeg jeg

vi kritiske over for det her lovforslag fordi vi frygter at det vil betyde færre investeringer i uddannelse i fremtiden men som jeg også sagde ved det tidligere lovforslag hvor jeg havde endnu flere bekymringer så

så synes jeg egentlig at de radikales ordførers forslag om at invitere nogle folk ind

selv om høringssvarene er negative

de ikke lige så udpræget negative som på

det videregående uddannelsesområde det kunne jo være at man kunne ændre på nogle ting der gør

som et led i udmøntningen af finanslovsaftalen for to tusind og sytten staten står over for en udfordring i forhold til offentlige investeringer i bygninger og anlæg budgetloven fordrer nemlig at der sættes en fast øvre grænse for de offentlige investeringer i stat regioner og kommuner som ikke må overskrides de statsfinansierede selvejende institutioners investeringer indgår i de samlede offentlige investeringer uddannelsesinstitutionerne disponerer i dag frit inden for deres formål når de anvender tilskud indtægter og kapital under et

i modsætning til andre større offentlige områder ikke har været underlagt en samlet prioritering

statens investeringsramme ikke overskrides er der behov for at indføre styringsmæssige rammer for investeringer på det statslige selvejeområde så investeringerne på det statslige selvejeområde kan reguleres på lige fod med de øvrige områder kort og godt skal vi sikre at de selvejende institutioner ikke bruger flere penge på investeringer i bygninger og anlæg end der er råd til inden for budgetlovens rammer

etablerer vi hjemmel til at den til enhver tid siddende undervisningsminister kan pålægge de statsfinansierede uddannelsesinstitutioner at tilpasse udskyde eller standse planlagte investeringer vel at mærke hvis de samlede investeringer overstiger den flerårige investeringsramme der fastsættes på de årlige finanslove det er vigtigt at understrege at lovforslaget ikke i sig selv fører til begrænsning i institutionernes mulighed for at foretage investeringer niveauet for investeringsrammerne fastsættes på de årlige finanslove med lovforslaget foreslår vi også at der etableres hjemmel til at institutionerne efter anmodning

indberetningerne er nødvendige for at ministeriet kan føre løbende tilsyn med

udviklingen i institutionernes investeringsbehov det giver et overblik og det giver mulighed for at sætte ind i tide med en dialog med institutionen om investeringsrammens størrelse og udmøntning endelig foreslås det at undervisningsministeren bliver bemyndiget til at fastsætte regler om forvaltningen af de investeringsrammer der fastsættes på de årlige finanslove bemyndigelsen vil kunne bruges til løbende at tilpasse

tak for de drøftelser vi har haft her i salen i dag jeg ser frem til eventuelle spørgsmål under udvalgsbehandlingen tak for

arbejder benhårdt for at vi sætter os nogle mål internationalt der gør os i stand til at nå parisaftalens mål om at begrænse opvarmningen til

og maksimalt to grader disse mål har vi som bekendt ikke i dag vi har kun fire år tilbage før parisaftalens mål kan blive umulige at opfylde ifølge en ny analyse fra carbon brief er der seks og tres procent risiko for at klodens atmosfære indeholder så store mængder drivhusgasser allerede om fire år at det ikke længere vil være muligt at holde den globale temperaturstigning nede på et niveau som er halvanden grad varmere end niveauet før den industrielle revolution vi har altså rigtig rigtig travlt det globale ambitionsniveau skal øges markant og meget hurtigt hvis man lægger alle de nuværende klimaplaner sammen vil temperaturen

en hundrede være steget med mellem tre og tre en halv grad og al klimaforskning peger på at landene skal gøre meget mere hvis man overhovedet skal kunne nå

to grader heldigvis er der i danmark bred enighed om at klimaproblemet er vigtigt og at målene fra parisaftalen skal nås

vi er en del af mission innovation selv om det er spændende hvornår vi egentlig skal bidrage med det vi har lovet vi arbejder i vennegruppen for udfasning af fossile subsidier bare ikke herhjemme hvor vi altså giver den fossile industri skatterabatter til fortsat fossil udvinding og vi har strategisk samarbejde med en række lande i det såkaldte handlingsspor i regeringsgrundlaget står om parisaftalen danmark skal nationalt arbejde for at bidrage til indfrielse af den ambitiøse målsætning

udledninger taget i betragtning er det af største betydning at søge indflydelse internationalt derfor har regeringens klimapolitik et nationalt såvel som et internationalt fokus spørgsmålet er så hvad konsekvensen af disse ord er som jeg læser det betyder teksten i regeringsgrundlaget at regeringen skal arbejde intenst for at få hævet ambitionsniveauet og klimamålene i eu og globalt og derfor er debatten om især eus klimamål hvor danmark har direkte mulighed for at presse på for flere ambitioner bydende nødvendig problemet er nemlig at eus mål om at reducere

eus udledning af drivhusgasser med firs til fem og halvfems procent

og halvtreds blev fastsat for ti år siden med det mål at holde den globale temperaturstigning på to grader på cop21 blev klimamålet som bekendt skærpet og eus mål var altså ikke i overensstemmelse med det globale klimamål jeg håber at vi med debatten her kan blive enige om at arbejde for at danmark og eu tager teten i de internationale klimaforhandlinger og søger at skabe en stærk koalition af lande der vil drive processen fremad så vi når at bremse klimakrisen partierne bag forespørgslen mener at danmark bør gøre det til en topprioritet for indsatsen både i klimaforhandlingerne men også i udenrigspolitikken som helhed at sikre opbakning til og fremdrift

målet det sker for det første ved at forsøge at hæve ambitionsniveauet via fns klimaforhandlinger og dertil sker det ved særligt at fokusere på de reduktionsområder hvor danmarks værdifulde erfaringer kan sikre en omkostningseffektiv omstilling af især energisektoren her har vi faktisk meget at byde på og vores ekspertise er efterspurgt internationalt i en grad som vi kun kun kan være meget tilfredse med som en lille nation de overordnede rammer for den globale klimaindsats fastlægges i fns klimaforhandlinger

men sammen med resten af eu har vi en stærk stemme i de internationale forhandlinger forhandler vi gennem eu regeringen arbejder for at fastholde eus stærke engagement og ambitiøse tilgang til implementeringen af parisaftalen så aftalens målsætninger kan nås lad mig redegøre for hvad vi arbejder for

forhold til at nå parisaftalens målsætninger og konkret i forhold til spørgsmålet om skærpelsen af klimamål i forbindelse med reviewet den såkaldte faciliterende dialog i to tusind og atten jeg vil herefter vende tilbage til vores internationale og nationale klimaindsatser det ligger i parisaftalen at den globale indsats skal øges over tid det kæmpede vi for at nå med aftalen den såkaldte ambitionsmekanisme skal sikre

vi øger den globale klimaindsats for at nå parisaftalens langsigtede mål en vigtig del af ambitionsmekanismen er det såkaldte globale stocktake det gennemføres hvert femte år fra to tusind og tre og tyve stocktaket skal gøre status over hvor langt verden er i forhold til at nå de overordnede målsætninger i aftalen og så skal det informere parterne forud for deres indmelding af nye klimamål parterne er forpligtede til hver femte år at kommunikere nye nationale klimamål de såkaldte

og senest i to tusind og fem og tyve skal alle parter herunder eu fremlægge et nyt klimamål for perioden efter to tusind og tredive parisaftalens ambitionsmekanisme betyder at hver gang en part fremlægger et nyt klimamål det vil sige for eus vedkommende første gang i to tusind og fem og tyve skal det være mere ambitiøst end de forrige klimamål første gang vi skal forholde os til ambitionsniveauet i parisaftalen i regi af fn er dog med den faciliterende dialog i to tusind og atten hvor vi gør status over den globale reduktionsindsats

det langsigtede temperaturmål dialogen skal være med til at informere parterne før de som eu skal bekræfte eller opdatere eksisterende klimamål eller som andre parter skal indmelde nye

klimamål senest i to tusind

til hvad danmark vil gøre for at sikre at eu og andre

skærper deres klimamål i forbindelse med denne første status i to tusind og atten før vi går ind i den diskussion vil jeg meget gerne tage udgangspunkt i hvor vi er i forhandlingerne om eus klimaindsats lige nu der er to elementer vi først skal have på plads for det første skal eu levere det vi allerede har lovet vi skal vedtage lovgivning i eu der sikrer at vi indfrier eus

debat om ambitionsniveauet lad mig starte med det første element ambitiøs klimapolitik handler ikke kun om at sætte mål det handler også om konkret lovgivning der sikrer at vi rent faktisk når målene vi skal have fastlagt regler for energisektoren og industriens

indsats ved at styrke eus kvotehandelssystem og vi skal have fordelt indsatsen i de ikkekvotebelagte sektorer på eus medlemslande jeg vil gerne understrege at vi stadig har en vanskelig opgave foran os men vi gør gode fremskridt jeg er stolt af at vi i rådet har opnået en aftale om at styrke eus kvotehandelssystem betydeligt vi er blevet enige om permanent at annullere størstedelen af kvoteoverskuddet efter to tusind og fire og tyve

parlamentet om det vil betyde annullering af flere milliarder kvoter det er et konkret bevis på

mulighederne for at indfri målet på en omkostningseffektiv måde

forsvarer kommissionens forslag mod forsøg på

arbejder vi for håndtag i lovgivningen

sikre at eu i fremtiden kan opdatere sit bidrag til parisaftalen det er vigtigt at vi fokuserer på at få lovgivningen på plads

kan gå ind i den faciliterende dialog

det vil i sig selv være det stærkeste bevis på eus klimalederskab lige nu skal vi samtidig være varsomme med at åbne diskussionerne om ambitionsniveauet kommissionen har meldt ud at det nu og her handler om at få lovgivningen på plads og at tiden derfor ikke er inde til at genåbne en diskussion om reduktionsmålet det er nemlig ikke sandsynligt at der nu og her

det kan tværtimod trække vedtagelsen af lovgivningen i langdrag

og den opfattelse deler regeringen resultatet kan blive et splittet eu der ikke kan levere varen

påtager sig en lederrolle når det er sagt skal vi selvfølgelig være klar til at genbekræfte eller opdatere eus bidrag senest i to tusind og tyve det skal ske på et solidt beslutningsgrundlag fns klimapanel skal i to tusind og atten levere en rapport om parisaftalens

på den baggrund vil præsentere en strategi

vil se på implikationerne af eus klimapolitik den kommende diskussion om eus bidrag til parisaftalen kan vi bedst tage når vi har leveret på det vi har lovet og har beslutningsgrundlaget på plads eu er centralt for vores klimaindsats men vi arbejder som nævnt naturligvis også i andre spor hvis vi vil øge den globale klimaindsats skal vi vise at den grønne omstilling

teknologisk mulig og økonomisk omkostningseffektiv det gør vi blandt andet gennem vores bilaterale og multilaterale samarbejder arbejdet prioriteres efter muligheden for at skabe størst mulig effekt på det overordnede internationale strategiske mål

andre ord forsøger vi at få flest globale reduktioner for pengene ved særlig at fokusere på de områder hvor danske kompetencer er efterspurgte

investeringer og teknologier reduktioner i særlig verdens vækstøkonomier er en forudsætning for at nå parisaftalens temperaturmål derfor skal der opbygges en masse ny energiproduktionskapacitet og landene står ved en korsvej

eller satse på vedvarende energi og energieffektivitet gennem vores bilaterale energisamarbejder er vi helt konkret med til at udbrede danske erfaringer med omkostningseffektive løsninger til en række af verdens

at mærke på baggrund af en specifik efterspørgsel efter danske erfaringer

lande som kina mexico sydafrika og vietnam og fremadrettet også indien

rådgivning og assistance så selv et lille land kan gøre en forskel

andet om mulighederne for vedvarende energi

og langsigtet energiplanlægning og vi hjælper landene med at gennemføre de klimamål som landene har indmeldt til parisaftalen med vores bilaterale indsats bidrager vi altså både til den globale omstilling og øger interessen for danske virksomheders grønne løsninger

den strategiske målsætning om omstilling særlig i vækstøkonomierne

centrale danske erfaringer i verden forfølges også via en prioriteret indsats i de mest toneangivende multilaterale internationale energifora såsom det internationale energiagentur clean energi ministerial mission innovation

er der fokus på at mangedoble den danske indsats ved at få nogle af verdens fremmeste energieksperter til at analysere og rådgive om blandt andet danske løsninger hermed skabes synergier

for at både den faciliterende dialog og global stocktake tilrettelægges sådan at der både gøres status over hvor langt vi

fokuseres på konkrete omkostningseffektive muligheder for at øge den globale indsats det skal både inspirere andre lande til at øge deres ambitioner og skabe muligheder for at fremvise danske

alliancerne med progressive i og ulande og for at sikre en ambitiøs global implementering af parisaftalen blandt andet gennem eus aktive klimadiplomati

via vores internationale engagement bruger vi danmarks indflydelse der hvor vi mener

vores omfattende bilaterale og multilaterale energisamarbejde med fokus på omstilling i vækstøkonomierne så vi i fællesskab kan gøre en indsats og nå parisaftalens

allerede præget af ekstreme og usædvanlige klimamæssige trends vi bevæger os nu for alvor

ukendt territorium og vores forståelse af klimasystemet udfordres hele tiden hvis regeringen mener at parisaftalen er en milepæl og at vi skal søge indflydelse internationalt så bør man meget snart forholde sig til at verdens samlede reduktionsplaner ikke reducerer den globale udledning af drivhusgasser tilstrækkelig hurtigt regeringen bør derfor konkret og aktivt arbejde for at eu i lyset af parisaftalens skærpede temperaturtærskel øger ambitionsniveauet

og halvtreds reduktionsmålene så de svarer til behovet videnskaben og parisaftalen efter ministerens tale har jeg lyst til at

gøre det helt tydeligt for alle eus langsigtede mål om firs til fem og halvfems

og halvtreds er baseret på to gradersmålsætningen ikke på parisaftalens skærpede mål eus fyrre

tredive er baseret på en lineær reduktion fra tyve procent

tyve til firs procent

og halvtreds med parisaftalens skærpede temperaturmål følger det logisk at eu som absolut minimum bør sigte efter den øverste ende af firs til fem og halvfems procentsspændet derfor kan fyrre procent i

aldrig være et passende bidrag til den globale indsats eus klimamål er altså kort sagt ikke kompatible med parisaftalens mål

men heldigvis er der i oppositionen og regeringen dog bred enighed om at danmark skal gøre sin mening gældende internationalt også det fremgår af regeringsgrundlaget

at sikre international progression i den grønne omstilling udgør et centralt fundament for regeringens klimapolitik dette gøres med fokus på fastlæggelse af ambitiøse mål og politiker i fællesskab og en ambitiøs global international klimaindsats blandt andet i regi af fn og i form af bilaterale samarbejder danmark ønsker at bidrage aktivt til eu’s klimaindsats i dag er der i den grad grund til at forstærke indsatsen og gå nye veje trump er kommet til magten og selv om usa endnu ikke har trukket sig ud af parisaftalen og det internationale klimasamarbejde så viser hans opgør hjemme i usa med obamas klimapolitik at usa kommer til at spille en helt anden rolle i det internationale klimasamarbejde end vi har set de senere år det kalder på handling ikke mindst fra

søger at være ledende i den globale klimaindsats partierne bag forespørgslen i dag håber at vi kan få et bredt flertal i folketinget for et vedtagelse der sætter fem konkrete prioriteter for hvad danmark skal presse på for i eu forslaget til vedtagelse

idet folketinget bekræfter at verdens lande må hæve ambitionsniveauet for at holde de globale temperaturstigninger godt under to grader og allerhelst en grader pålægges regeringen at presse på

reviewet på cop24 får fokus på mere ambitiøse klimaplaner fra landene herunder yderligere reduktionsindsatser og styrket klimatilpasning inden reviewet har analyseret hvordan eu’s ambitionsniveau hæves så eu selv lever op til parisaftalens temperaturmål tager lederskab i de internationale klimaforhandlinger gennem samarbejde med kina

af den forpligtende internationale klimafinansiering på hundrede milliard

går aktivt ind i forhandlingerne om klimaskader for at hjælpe lande hvor klimatilpasning ikke længere er muligt endvidere pålægges regeringen inden cop24 at udarbejde en ambitiøs dansk klimastrategi

det sjette og sidste element i forslaget til vedtagelse handler om at danmark skal være et foregangsland når det gælder udviklingen af en langsigtet dansk klimastrategi

den del af forslaget er inspireret af regeringsgrundlaget side tre og halvfjerds hvor det også understreges at danmark skal være foregangsland og at regeringen vil gå forrest i den grønne omstilling jeg glæder mig til at høre hvordan ministeren vil arbejde for at vi sætter os nogle mål der svarer til det globale ønske om at undgå en fatal klimakrise

varmeste år målt nogen sinde

klimakatastrofer end fra krig med andre ord skulle det være veldokumenteret at det vi diskuterer i dag er alvorlige sager og at vi selvfølgelig skal gøre noget ved det det var også den

men det siger også sig selv at det kræver mere end bare de flotte ord fra paris det kræver minimum to ting mere for det første at man rent faktisk omsætter det til virkelighed det er det som vi er i gang med herhjemme

løbende skærper målsætningerne

hvis man sætter det lidt på spidsen kan man sige at vi lavede en aftale i paris som ikke kommer til at redde verden det er jo en lidt nedslående erkendelse at det vi blev enige om dernede ved vi ikke er nok derfor blev vi selvfølgelig også enige om at vi løbende skulle skrue op for ambitionsniveauet og det er egentlig det den her forespørgsel handler om hvordan sikrer vi at danmark er med til at presse på for at eu som en helt afgørende aktør på den globale scene faktisk presser på for at hæve ambitionsniveauet det er oplagt at forvente at en dansk regering går forrest i det her arbejde vi er kendt som et foregangsland derfor var det selvfølgelig også nedtrykkende da vi som det eneste land tog til paris med et lavere mål end året før

at når man løb ind i folk på gangene sagde de hvad sker der egentlig lige for danmark

andre af verdens ledere havde sagt at det er nu

klimaproblemerne alvorligt og skrue ambitionerne så kom danmark som det eneste land med et lavere mål end vi

året før det er selvfølgelig ærgerligt men

også dårligt købmandskab hvis vi ikke fra dansk side er meget opmærksomme på

ambitionerne højt for det er faktisk danske virksomheder danske arbejdspladser 3fere og metalarbejdere og ingeniører ude i industrien som leverer de produkter som vi i paris blev enige om vi skulle

at danmark bliver ved med at presse på for så ambitiøse målsætninger som muligt for klimaets skyld men det er jo også

på baggrund af at vi faktisk godt ved at de ambitiøse klimakrav

også kommer danske arbejdspladser til gode fordi vi alt andet lige i vores arbejde i eu kan være med til at sikre at der også er et marked for de danske produkter

den diskussion vi har haft i dag og ministerens besvarelse slår mange positive takter an men desværre

regeringen har den opfattelse at

år på at bringe os

mister vi også de muligheder som ligger i den omstilling

forventer vi kort sagt at regeringen er med i de koalitioner i eu og det er også vigtigt for

om at danmark skal gå enegang det handler om at danmark melder sig aktivt ind i de eu diskussioner og presser på sammen med de lande i eu som ønsker at vi skal være mere ambitiøse det er faktisk også som min kollega herre christian poll fremhævede det der står i regeringsgrundlaget

regeringen selv har tænkt sig at blive målt på derfor

det er det som vi gerne vil diskutere i dag

som den har gjort med fortsat lavere priser på grøn energi

de grønne teknologier bare er billigere

derfor vil være det

at noget af problemet hvis man må være så flabet

at sætte flere vindmøller op for der tror jeg

mikkel dencker har ret i at markedet bliver mere og mere drivende i det

om at sikre hvordan vi har et energisystem hvor vi rent

får brugt den vindmølleenergi hvor vi får lagret den

at vi også har strøm den dag det ikke blæser derfor kan man sige

en statisk størrelse vi skal ikke bare gøre det vi gjorde sidste år det er også derfor at vi opfordrer regeringen til når man bliver ved med at skulle finde

at demonstrere hvordan vi kan undgå at have den fossile energi i backup og ikke kun hvordan vi kan bygge mere vedvarende energi for der er jeg enig i at vi bliver hjulpet

vi så ikke også droppe at have tilskud til til landmænd herhjemme og udelukkende satse på vindmøller på havet

der er jo må man sige omfattende

vindmøllerne op ude på havet uden tilskud skal vi så ikke bare satse på det og droppe tilskud til vind alle andre

i forhold til landmænd har jeg lige fået et svar fra ministeren som siger at vi

set også kunne have tre tusind landvindmøller færre hvis vi havde nogle nye og effektive landvindmøller og så stadig væk producere den samme mængde energi det ville også gøre det muligt at tage et andet hensyn til naboerne alt det her er bare for at sige

i marrakech i marokko sidste år jeg

min oplevelse som klimaordfører for et dansk politisk parti til klimaforhandlingerne var positiv

adressere det i forhold til arbejdspladser

jeg tror at de økonomiske vismænd sidste år erklærede at en fortsat ensidig udbygning med

af dem der tjener rigtig mange penge på at være med i det her lige pludselig begynder at skrue nederst det bliver selvfølgelig

til værdien af et godt brand og det er ærgerligt når der er ridser i lakken det er ærgerligt når dis analyse viser

i energisektoren de seneste år på grund af blandt andet politisk usikkerhed så har vi jo smidt noget af det ud som vi ellers har slået os op på og været stærke på nemlig en bred enighed i folketinget om rammevilkårene på det her område det synes jeg er ærgerligt men mobningen

det her er en af vores styrkepositioner og det er det der er baggrunden for at vi også erhvervspolitisk mener

til den aftale der afskaffede psoen for psoen er jo helt klart konkurrencehæmmende for danske virksomheder og har ganske givet kostet arbejdspladser

næppe det modsatte og derfor kan det være at der er nogle andre sektorer som vi så kunne have været de bedste i nu

vi så ikke er det på grund af konkurrenceforvridning

hvordan kommer vi videre herfra og der var pso aftalen jo et skridt i retning af at gøre det mere attraktivt at elektrificere hvilket er godt for den grønne omstilling på sigt det var en af baggrundene ud over at der selvfølgelig også var arbejdspladser i andre sektorer

er faldet med otte og halvfems procent

bare høre ordføreren om ikke det er oplagt for socialdemokratiet at arbejde for at vi får den bølge op at køre igen

ind på at det grønne danske erhvervsliv skal have fuld skrue for at vi kan leve op til parisaftalen og samtidig

er

nedskæring på forskningsindsatsen og politisk usikkerhed med forsøg på at aflyse allerede aftalte og udbudte havvindmølleparker og så

kaste barnet ud med badevandet vi risikerer faktisk at skabe en usikkerhed som gør at investorerne og de store penge går uden om danmark det vil være ærgerligt for

klimaet men det vil i særlig grad ramme danske virksomheder og arbejdspladser

så er

synes at ordførerens tale tegner et godt perspektiv for

i eu men også uden for eu

at skabe nogle af de alliancer

det her internationale klimasamarbejde

de mest udsatte og mindst udviklede lande om at prøve at sikre en ambitiøs klimaaftale det er jo et

på hvordan man kan finde alliancepartnere det kunne være nogle

og kan levere produkterne og skabe arbejdspladserne

set problemerne hvis klimaforandringerne tager fart

skabe en alliance dér det er to eksempler på

vi traditionelt har gjort det og hvor jeg også er sikker på at det danske diplomati arbejder med på nuværende tidspunkt det er derfor jeg siger at det egentlig er den kamp vi håber at regeringen

rundtomkring i verdens lande med gode fjernvarmeløsninger eller noget

at stå og råbe op i en klimaforhandling hvor man ikke kan få de andre til at makke ret så vi skal spille på alle tangenter og det synes jeg i nogen grad regeringen

de ting som man har besluttet sig for at man vil gøre ville jeg da tænke sammen med hvordan det kan blive et bidrag til den internationale proces vi har og hvor tyskland

den omtalte langsigtede plan som fru lisbeth bech poulsen henviser til det ville jeg synes var oplagt men hvad regeringen propper ind af indhold ved vi jo desværre først

igennem mange år har været skeptiske over for at danmark og nogle få andre lande gik enegang i klimapolitikken og at vi påtog os store opgaver med nedbringelse af

meget dyr beslutning som har forringet danmarks konkurrenceevne samtidig med at effekten på det globale klima har været tvivlsom i den lange periode med enegang samtidig har rigtig mange andre lande ikke foretaget sig noget og dermed inddirekte lukreret på vores arbejde med parisaftalen som blev indgået i december to tusind og femten blev langt flere lande end hidtil involveret i indsatsen for at nedbringe

med i aftalen og på den måde bliver byrderne langt mere rimeligt og ligeligt fordelt end de har været hidtil spørgsmålet er så egentlig om der på længere sigt bliver

særlig store byrder at fordele

er kraftigt nedadgående sidste år blev der i danmark gennemført to store udbud af vindmøller til havs ved begge lejligheder både kriegers flak og det kystnære udbud resulterede det i overraskende lave støttesatser i forhold til hvad der var forventet og hvad vi havde været vant til fra tidligere udbud

så sent som i sidste uge blev det offentliggjort at dong havde vundet udbuddet på havvindmøller i den tyske del af nordsøen hvor støtten er et rundt nul med andre ord står vi i en situation hvor grøn energi kan klare sig i fri konkurrence med den traditionelle fossile energi i hvert fald om ganske få år

den grønne energi det naturlige førstevalg ud fra rent økonomiske kriterier bliver dette det generelle billede i årene der kommer

og især nyheden om at støtte er overflødig i de seneste tyske udbud gør at vi fra dansk folkepartis side opfordrer til at genoverveje vores strategi for vindmøller i danmark når nu vi har erfaret at vindmøller kan opstilles til havs helt uden støtte ja så synes vi det må være vejen frem mange danskere føler sig generet af vindmøller opstillet på landjorden og protesterne mod de kystnære vindmøller har været massive og har gjort indtryk

vindstrøm helt ude på havet hvor vindmøller

fremover nøjes med at stille dem op der det

det vil være et af de krav og ønsker som vi vil gå ind med

til forhandlingerne når den kommende energiaftale skal forhandles i dansk folkeparti mener vi at vi i danmark kan være vores indsats i klimapolitikken bekendt og mere til og danske virksomheder har med deres teknologiske udvikling bidraget til at grøn energi nu

efterhånden er billigere end nogen sinde før vi er i dansk folkeparti som sagt tilfredse med at parisaftalen er indgået og vi forventer at danmarks rolle fremadrettet skal være at vi som noget naturligt lever op til den aftale vi har indgået ligesom vi selvfølgelig også forventer at aftalens mange øvrige parter lever op til deres del og så forventer vi som jeg nævnte først i

at den teknologiske udvikling vil levere et afgørende gennembrud i klimapolitikken i årene der kommer til slut vil jeg på vegne af dansk folkeparti fremsætte et forslag til vedtagelse og det lyder sådan her

folketinget konstaterer at der i december to tusind og femten blev indgået en international klimaaftale i paris i forbindelse med klimatopmødet cop21 med aftalen forpligter de deltagende parter herunder danmark og eu sig til at arbejde for at reducere deres udledning af drivhusgasser og at lægge planer for hvordan reduktioner realiseres ligeledes forpligter parterne sig til hvert andet år at rapportere til fn hvad status er på gennemførelsen af deres planer på den baggrund konstaterer folketinget at arbejdet med at reducere den indflydelse som menneskelig aktivitet måtte have på klimaet på tilfredsstillende vis håndteres i regi af fn med parisaftalen som grundlag for dette arbejde som part i

fastsat for ti år siden og baseret på at vi har

vil ordførerens parti være med til at presse på for at målene i eu bliver skærpet så hurtigt

vil bringe os et rigtig godt stykke ad vejen

og vi vil godt lige se tiden an et stykke tid før vi begynder at konkludere om der er anledning til

initiativer end at overholde de ting som vi allerede har lovet

grøn energi bliver det naturlige førstevalg både i danmark men også alle andre steder

der viser at det kan lade sig gøre i forhold til at skabe arbejdspladser i forhold til

nogle initiativer der vil gavne vores egen økonomi og vores egen position i den internationale økonomi i verden er det billede som ordføreren anerkender anerkender

har fået deres brød på den måde

bliver skabt arbejdspladser det gør der altid

også hvis vi siger at vi ønsker at få et bageri på hvert gadehjørne og så støtter vi bagerierne på den måde

arbejdspladser der men det er glædeligt for alle dem der har haft deres

med ret store beløb per produceret kilowatt time det er

åbenbart slut nu så det er da en vigtig milepæl det er en kulmination på

den teknologiske udvikling ville gøre at

de sådan set ikke så realistisk

på baggrund af den måde nationerne handlede på

i forhold til at nå den her to procentsmålsætning hvordan kan det så være at

optimistisk når jeg omvendt ikke

at den grønne teknologi og grøn energi

bliver billigst på længere sigt det tror jeg er det der vil ske og det er jo

set det som er kernen i al i al klimadebat og klimadiskussion

brændsel har været billigere end grøn

i sidste uge og også sidste år hvor meget billigere grøn energi lige pludselig er blevet

mål der skal holde temperaturstigningerne under to grader og helst ikke over

en grad men også mål som vi på nuværende tidspunkt kan se at der er flere lande der står til ikke at kunne

den globale indsats på klimaområdet i bund og grund mener jeg at vores fokus fra dansk side

af det spørgsmål forespørgerne har stillet

hvad vi vil gøre for at sikre at klimamålene fra parisaftalen

klimamål er meget lidt værd hvis de ikke overholdes derfor bør vores første prioritet være

den nødvendige lovgivning for at vi i eu og i verden får reduceret vores klimaaftryk

derfor havde vores regering fokus på den såkaldte ambitionsmekanisme i forhandlingerne om den globale klimaindsats den skal sikre at den globale klimaindsats øges over tid men lige her og nu består vores største opgave ikke i at hæve ambitionsniveauet i eu og andre lande den består i at levere på de målsætninger vi

på vegne af v

arbejde for en ambitiøs global opfølgning på og gennemførelse af parisaftalen desuden opfordres regeringen til at arbejde for at den faciliterende dialog og det globale stocktake tilrettelægges således at der både gøres status over den globale reduktionsindsats og fokuseres på iværksættelse af konkrete klimaløsninger det skal gerne inspirere andre lande i udarbejdelsen af deres klimamål og og på sigt øge den globale klimaindsats regeringen bør ligeledes have fokus på at fremvise konkrete omkostningseffektive

løsninger i bilateralt og multilateralt samarbejde folketinget opfordrer endvidere regeringen til at arbejde for at fastholde eus globale klimalederskab det indebærer at eu hurtigst muligt bør vedtage de lovforslag der skal sikre indfrielse

af eus indmeldte mål under parisaftalen på mindst fyrre procent drivhusgasreduktion i

og tredive i forhold til nitten halvfems og sikre at lovgivningen indrettes så eu i fremtiden kan opdatere sit bidrag til

af den globale byrde med at leve op til parisaftalens mål så skal eu jo have en målsætning på fem og halvfjerds procent reduktion vi kan også godt regne os frem til hvad

så skal vi have en målsætning på halvfjerds procent

og tredive så

venstre jo også bakke op om om de helt konkrete målsætninger

baseret på parisaftalens mål og baseret på det resterende

lovgivningsmæssigt så vil venstres frygt være at man bare skubber de vedtagelser som vi har travlt med at få

nu derfor tror jeg ikke man fremmer nogen grøn omstilling ved

udskyde de målsætninger vi egentlig allerede har talt om

på vej andre steder hen og er dansk erhvervsliv så gearet til at blive ved med at have en førerposition som vi trods alt har haft

på nogle områder i en årrække eller er det ved at falde væk hvad tænker ordføreren der skal til for at vi kan videreføre vores førerposition og måske også skalere den videre op til eu og på den måde gå foran både danmark i eu og eu i verden

er vigtigt i den sammenhæng er at finde ud af hvad man vil

gøre i danmark for at blive ved med at kunne tiltrække den slags teknologier og give dem det boost der skal til

med den grundlæggende holdning at vi skal sikre så meget grøn omstilling for pengene som overhovedet muligt og det betyder jo at vi har haft meget fokus på at tage

det forberedende arbejde til nogle fremtidige skridt

energikommission og vi afventer dens arbejde vi har en tilskuds og afgiftsanalyse på vej der laver vi de langsigtede aftaler for

nu kom jeg lige fra det det beklager jeg

italesætter ønsket om at sikre en øget elektrificering og gør det mere attraktivt at bruge el til transport og varme og så videre derfor

vi jo netop gået den vej og har gjort det billigere at tanke sin elbil

alt det som hele folketinget faktisk er enige om

koster utrolig mange penge at sikre

at fortsætte samarbejdet med resten af folketinget og forhåbentlig en bred energiforligskreds fra

indførte afgifter på elbiler

af transportområdet er rigtig rigtig vigtigt nu kan vi se

ikke det samme som der bliver solgt på en uge af benzinbiler

begyndt indfasningen af den afgift man betaler for at tanke sin

vi må jo bare sige at folketinget har haft et klart ønske om at fremme brugen af elbiler eftersom man afgiftsfritog elbilerne

desværre bare ikke at være vejen til succes og derfor tror jeg

man skal tænke mere bredt i forhold til hvad man skal gøre for at

attraktivt at køre i elbiler det er også nogle af de diskussioner vi skal have når vi skal forhandle energiaftale det vil være

venstre det skal have for dansk energipolitik

og udseende så skal konsekvensen ikke være

at fremover sætter vi kun vindmøller op til havs hvis det kan gøres uden støtte

via havvind det er ikke hensigtsmæssigt vi

så meget grøn omstilling som muligt for pengene

bifalder både solcelleparker og landvind og andre steder

frabeder man sig det jeg tror det er vigtigt at vi fra

ikke går ind og dikterer hvad der er tilladt ude i de enkelte kommuner

gerne vil have vindmølleparker

mener vi at det er kommunalbestyrelsens opgave at

for os er at vi får så meget billig energi som overhovedet muligt

bruge nogle væsentlige investeringer også fra statens side på kort sigt for at sikre at man gavner klimaet på lang sigt

vi turde satse og vi turde lægge

sikkerhed for de investeringer de foretager at det er nødvendigt at man laver investeringer på kort sigt

i hvor mange vindmøller man kan give tilskud til at

eller solcelleparker eller hvad ved jeg til måske i højere grad at se på

man ikke bruger den vedvarende elektricitet som vi jo i dag producerer i høj grad

og tyve forventer vi at firs procent af vores elforbrug vil være fra en vedvarende kilde så hjælper det jo

ikke at elektricitet er den hårdest beskattede energiform vi har i danmark når nu vi gerne vil man bruger mere af den energiform derfor tror jeg at vi i langt højere grad skal til at skele

på vores teknologier det betyder at vi kommer til at

om vi skal fjerne nogle flere afgifter på elektricitet

en klimaaftale hvor man skærpede målsætningerne så man ikke kun skulle

sigte mod en to gradersmålsætning men så man faktisk øgede ambitionerne og besluttede at sigte mod

en sådan klimaaftale burde blive fulgt op af at alle lande gik hjem og kiggede på

at målsætningen nås hvad skal hvert enkelt land levere i forhold til egne klimaplaner og egne klimamål for at støtte op om den her nye globale målsætning men det har landene ikke gjort og det der står tilbage er at

går imod temperaturstigninger på den forkerte side af tre grader og også at mens alle lande er enige om at menneskeheden skal reddes fra en ødelæggende klimakatastrofe så er alle også enige om at det er nogle andre der skal gøre det

og tiden går og jo længere tiden går før de globale

har vi et ansvar fordi vi også

parisaftalen og de nye ambitiøse

en del af eu og må følge det som eu nu engang tildeler os vi har tilsluttet os også

selvstændig part og vi har en opgave i en verden hvor vi i de seneste årtier har tilkæmpet os en grøn førerposition en position hvor vi er et land som andre lande kigger til som andre lande bliver inspireret af vi er et land som kan være med til at skabe håb og være med til at skabe tro på at et højt udviklet velfærdssamfund velfærdssamfund også kan håndtere klimakrisen og det er lige præcis den førerposition vi skal blive ved med at tage på os ved lige nu at påtage os vores del af den globale reduktionsforpligtelse ved at kigge på de her mål lave regnestykket som jeg tidligere har nævnt i et spørgsmål til herre thomas danielsen i forhold til at sige hvad kræver det så af os hvad skal være vores målsætning i 2030

så skal vi lave bindende handlingsplaner og der synes jeg det er ærgerligt at vi kan se at andre lande for eksempel

har lavet en handlingsplan men danmark har endnu ikke leveret sin og så bliver vi nødt til at anerkende at klima

om energi det er meget symptomatisk for debatten i dag

debatten om vindmøller er meget central skal vi håndtere klimakrisen skal vi faktisk nå det der bør være vores reduktionsmålsætning i to tusind og tredive så skal klima ind og være helt centralt i vores politik i alle sektorer det handler både om landbrug det handler om transport det tror jeg er åbenlyst for enhver men det handler om så meget mere det handler om vores økonomiske politik det handler om vores skattepolitik om vores erhvervspolitik

skal klimaet være helt centralt

andet aspekt som følger af parisaftalen og som følger af de nye globale mål

vi er nødt til at række ud i verden til alle de lande og ikke kun i eu men alle de lande som er parate til at indgå et forpligtende samarbejde

stillehavet som de her klimaforandringer jo vil ramme på katastrofal vis

at næste skridt i forhold til at ratificere parisaftalen at blive ved med at være et ambitiøst grønt foregangsland er at skabe forpligtende alliancer med alle de lande i verden der mener at klimaet

er vigtigt og at menneskeheden skal reddes fra en truende klimakatastrofe

den globale klimaindsats

det er nemlig efter min mening

vi må jo selvsagt insistere på at klimaet betragtes og så også debatteres i et globalt perspektiv

selv om man

kan danmark ikke løfte klimadagsordenen alene og understøttelse af eus samlede klimapolitik herunder kvotesystemet er bedre og langt mere effektivt i forhold til en reel reduktion af klimagasudledning end dansk enegang det centrale omdrejningspunkt i den internationale klimapolitik er jo heller ikke hvad den enkelte stat kan gøre men hvad vi kan gøre samlet og i fællesskab globalt set parisaftalen er derfor også ret central da det er første gang at det globale samfund i enighed står samlet bag en politisk aftale om klimaet

danmark er så i en position som vi har hørt det flere gange i debatten i dag hvor vi har gode muligheder for at øve international indflydelse skubbe på påvirke og facilitere den globale klimapolitiske dialog hvilket vi jo så selvfølgelig skal udnytte mest muligt og til alles fordel statsministerens

besøg hos præsident trump er måske det seneste

klimadialog regeringen fører på danmarks og eus vegne og fører sammen vores samarbejdspartnere om forpligtelserne i parisaftalen den nye eksportstrategi for energiteknologi er et andet eksempel på at vi i danmark i en lang række sammenhænge sætter klima

med strategien sker der blandt andet en forlængelse af et bilateralt samarbejde på energi og klimaområdet med kina og der udsendes en vækstrådgiver på energiområdet til vores ambassade i indien

både danske myndigheder og virksomheder kan dermed lettere støtte og bidrage med

og erfaringer med omstilling til fremtidens lavemissionssamfund

afprøvet dansk teknologi og konkrete løsninger til energieffektiviseringer og besparelser eksporteres og skaber vækst og arbejdspladser i lille danmark

udviklingspolitiske strategi hvor klimaudfordringer er et helt centralt udgangspunkt for indsatsen regeringens mange initiativer skal således være med til at inspirere andre lande i deres arbejde med skærpede klimamål og en øget klimaindsats og gerne i form af konkrete danske eller

ser det ud til at en af hovedrollerne på den globale klimascene bliver ledig danmark og den danske regering skal være med til at skubbe på for at eu fremadrettet påtager sig hovedrollen

mere dominerende i fremtidens klimaforhandlinger

gå foran med et godt eksempel og det gør danmark og eu allerede men lederskab er også at få alle med på vognen og at få alle til at yde en substantiel indsats og efter bedste evne foretage de nødvendige ændringer frem mod det fælles mål med et stærkt europæisk lederskab

blive lagt til en ligelig fordeling af byrderne og omstillingen kan således ske mest muligt omkostningseffektivt globalt set

det gode eksempel skal også bruges til at presse specielt de store lande

usa kina og indien til i større grad at bane vejen for globale drivhusgasreduktioner vejen til skærpede klimamål er allerede inkorporeret i parisaftalens ambitionsmekanisme og for eu betyder det nye skærpede

og fem og tyve og det må være den plan vi fortsat skal følge så ikke implementeringen af de manglende lovgivninger bliver forplumret af utidige diskussioner om nye skærpede målsætninger

feje for vores egen og eus dør

danmark er godt med og skal derfor sætte markant ind for at få lovgivningen på plads og resten af eu med på omgangshøjde så eu samlet set kan leve op til den indmeldte målsætning på fyrre

og tredive altså dansk lederskab i eu liberal alliance støtter med de ord

bare skal søge at nå to grader men skal søge at nå

grad og i øvrigt har fået ny viden

siden målene er fastsat så hvordan tænker ordføreren at man kan presse på for hurtigst muligt at få strammet op på de mål

eu samlet kan stå som det gode eksempel der er blevet omtalt flere gange over for resten af verden sådan at den resterende del af det globale samfund kan følge eus gode eksempel og også få lavet lovindgreb og så videre og få foretaget de nødvendige ændringer der skal til for at nå de mål de respektive enkelte

er vigtige

at rådgive blandt andet kina

omkring de langsigtede mål

ledende position på klimaområdet i verden men regeringen

og skuffede mest negativt ved klimaforhandlingerne

igen bliver en grøn førernation

ikke bare skal diskutere om der er

fint til regeringsgrundlaget

forum at diskutere klimapolitik netop det internationale

have fokus på hvad vi kan gøre sammen på eu niveau på fn niveau

at være nogle lande der går forrest

rigtigt har peget på at danmark

kunne vi alligevel stå med rank ryg og sige til folk prøv at se humlebien kan godt flyve

opdyrket store virksomheder med grønne jobs ryggen det viste vi

interesserede sig for det her

danske virksomheder som regeringen interesserer sig for

er faktisk det vi tjener penge på det er det vi har vores medarbejdere til det er det vores produktion går ud på det er

visionære politikere som sagde at

vi skulle have nogle klimaregler

regulering som føltes lidt stramt men det gjorde at vi blev first movers det gjorde at vi fik nogle af de største virksomheder i verden inden for en lang række områder

vi er nogle der synes at regeringen godt kunne gøre meget mere for at vi bliver ved med at fastholde den globale førerposition for det er rigtigt

noget hvis vi samarbejder

det kræver politisk vilje det kræver

det bliver meget meget

det kunne være lidt lækkert med lidt grøn politik det her er en fuldstændig bunden opgave

at hvis vi rent faktisk går forrest

vi skaber så

landmændenes marker der ikke bliver oversvømmet for

betyde stigende vandstande på flere meter

historiske bygningsværker vil stå under vand det

og hele området omkring limfjorden alting vil blive oversvømmet så det er kæmpestore samfundsmæssige værdier der er på spil

vi skaber morgendagens jobs og vi satser på

vi historisk set har prioriteret

dagens artikel i børsen

investeringerne inden for det her område

er et lillebitte land men vi kan sagtens være en gigant på

det grønne område og inden for den grønne omstilling

om at vi netop kan blive ved med

grøn teknologi og omstilling til lavemissionssamfund

gøre noget mere for at fastholde førerpositionen så

til landbruget når vi sænker kravet til de

helt konkret eksempel jeg selv nævnte var netop at i det samme kvartal første kvartal to tusind og sytten hvor der blev solgt tredstusind benzinbiler

blev der solgt fem og tredive elbiler

i dag blevet lavet en aftale om at man ikke sænker afgiften men at man fastholder den indtil der er solgt fem tusind elbiler det vil sige en uges salg

som både afgør politikken herhjemme men også sender signaler til omverdenen og derfor var mit beskedne ønske bare at vi ikke sakker mere bagud for jeg synes der er sket tilbageskridt

også at den førerposition

dansk erhvervsliv generelt set

der er skabt arbejdspladser inden for vindmøllesektoren men jeg mener

det er ret usædvanligt at så lille et land har så store virksomheder

en række af de stærkeste grønne områder så jeg er simpelt hen ikke

er måske min generations allerstørste udfordring vi konservative tror meget på det vi kalder generationskontrakten altså

til de børn vi måske eller måske ikke

for de kommende generationer derfor

centralt det er alle tiders at vi i dag har fået drøftet hvordan regeringen kan presse på internationalt for at vi kan indfri parisaftalens målsætning om at holde temperaturstigningerne på

værdiløse hvis ikke de følges op af handlinger

målsætningerne på det her område ja så tror jeg man må sige at vi ikke bare

vi er nødt til hele tiden at være vågne på det her område første gang parisaftalen virkelig skal stå sin prøve er i to tusind og atten til det første review

er de her fælles mål blot en utopi for de indsatser og initiativer som allerede er meldt ud på nuværende tidspunkt

også klima og energiministeren var inde på i sin tale

og den her ambitionsmekanisme som ligger i aftalen

altså den største betydning som nation

sikre at eu har en så ambitiøs tilgang som overhovedet muligt

være uenighed her i folketinget mellem rød og blå blok og partierne imellem og have forskellige positioner men man må bare

har viljen til at prioritere klimaindsatsen så højt

klimatopmødet i paris og

at mødes og have arrangementer med

de følte at eu kom med en for svag indstilling

og at de forhandlinger der kom på vegne af eu systemet

et så ambitiøst mandat som overhovedet muligt til de europæiske

når de man regner for at være de mest ambitiøse slækker på speederen så bliver det per automatik også mere legitimt at andre gør det samme når eu skal til at melde nye mål ind ja så skal vi naturligvis presse på for at de mål bliver så ambitiøse som overhovedet muligt min gode partifælle connie hedegaard skrev i et indlæg som jeg læste for nogle år siden

andre gå forrest og tage det første skridt og så skal man nok følge lige efter

det første skridt

også i forhold til at udvikle den teknologi som kan hjælpe andre lande den

hjemmemarked

store danske eksport vi har det her område det giver masser af danske arbejdspladser også i nogle af de dele af landet

ved den danske indsats på baggrund af den tale ministeren

det konservative folkeparti bakker også op om

en helt kort kommentar til sidst for

læse børsens artikel i dag

det her med at private investeringer er styrtdykket med otte og halvfems procent på det her område siden finanskrisen noget af det som bliver efterspurgt

i artiklen er det her med stabilitet og tryghed og det har vi et politisk ansvar for at sikre om

kan man jo meget aktuelt sætte spørgsmålstegn ved hvordan det går med at subsidiere subsidiere olie og gasindustrien herhjemme for nylig havde vi jo en aftale der faldt på plads om skatterabat

hvordan politikerne fra en stribe partier er nået til den aftale det eneste jeg kan sige er at hvis ethvert land som står over for en beslutning om

nigeria saudi arabien og så videre

det er svært at gå til nigeria med en hundrede og en og halvfems millioner indbyggere og

vi kan løse det ved at sikre nogle længerevarende energiforlig

var vi også fra det konservative folkepartis side ret klare i mælet i forhold til de her kystnære møller

så afgørende for os på grund af netop trygheden

investeringerne i dansk energipolitik at holde fast i den beslutning der jo var truffet af folketinget i forhold til nordsøaftalen undskyld nu er tiden nærmest

vi er jo ikke der endnu hvor vi er uafhængige af olie der skal vi hen men der er vi bare ikke og så længe vi ikke er

man samtidig skal leve op til en parisaftale og måske gerne ønsker at gå foran og være et foregangsland

heldigvis dalende priser på meget af den vedvarende energi og jeg tror også vi vil se at det går ind

og erstatter meget af det øvrige forbrug vi har haft netop fordi det

som besluttede at droppe at have et nationalt klimamål for to tusind og tredive selv om strategien om at presse eu er rigtig fornuftig

og tredive mål på fyrre procent skal eu løfte sin andel for at

er det så stadig ordførerens holdning at vi ikke i danmark skal påtage os vores del eller skal vi være underlagt eus

det konservative folkeparti selv var med til at indføre

og havde vi haft halvfems mandater i folketinget

jeg synes dog man må sige at det mål for vedvarende energi vi har fået i regeringsgrundlaget er betydningsfuldt

og ambitiøst derudover må man jo sige at vi via eu systemet også har målet for de ikkekvotebelagte sektorer som kommer til at kræve massive investeringer

ambitiøse mål som det ser ud til at vi kommer til at få så jeg tror nok vi

eu systemet der er mange af vores delmål på vej dertil der også er væsentlig mere ambitiøse end eu målene

så så det kan vi jo sagtens have men i

jeg faktisk meget meget stolt meget tilfreds

to tusind og tredive skal mindst halvtreds procent af det samlede energiforbrug være baseret på vedvarende energi

store verden og den fornøjelse har man jo som klimaminister

også når internationale undersøgelser verdensbanken præsenterede for få måneder siden en stor analyse som viste at danmark er verdensledende verdensledende

vi har nogle af de bedste rammevilkår overhovedet for for grøn energi for grøn omstilling iea det internationale

undersøgelse der placerer danmark helt helt i top så der er ikke noget at være flov over

det hele er på et meget lavt niveau og der er meget at komme efter jeg

danmark ligger helt helt i

oplever den enorme respekt der er for den måde

vi har gennemført grøn omstilling på i danmark der er rigtig rigtig meget at være stolt af når

vi tager til eu og så kan vi på en gang få dem til at hæve ambitionsniveauet i to tusind

gerne før gerne allerede i morgen eller i overmorgen hvis

bare sige at jeg har den oplevelse at den opgave der er

at nå de målsætninger der er

opgave danmark løser alene

der sker i usa og den tvivl der er kommet om nogle af

er opgaven ikke nu at komme med nye store flotte målsætninger og nye krav

med danmark i spidsen som nogle her i folketinget gerne vil begyndte at presse på for at nu skulle vi endnu længere i to tusind og tredive og vi skulle helst vedtage det allerede nu så ville der være overvældende risiko for at

reducere udledningerne med fyrre procent i to tusind

det ville komme under et meget meget voldsomt pres og der ville være en risiko for at hele aftalen ville falde til jorden derfor er danmarks opgave

bidrage til alt det vi kan for at holde sammen på den aftale der er jeg vil også godt benytte muligheden og chancen her i dag for

danmarks position når vi har været i eu og forhandlet blandt andet klimaaftalen og eus aftaler frem mod to tusind og tredive

at få implementeret den aftale vi har fået lavet frem mod to tusind og tredive om fyrre procent

det er en stor opgave der ligger der det skal forhandles på plads

jeg tror de fleste lande har en oplevelse

påtaget sig relativt store forpligtelser

det bliver en forpligtelse i den absolut høje ende

også klart at danmark i de sammenhænge vi har mulighed for det bilateralt har mulighed for at bidrage til

kendskabet til grønne løsninger der er jeg helt klart af den opfattelse at

i sem sammenhænge i rena og i andre sammenhænge hvor vi

der er gode muligheder for at

et foregangsland og vise hvordan det kan lade sig gøre at implementere en stor mængde og en høj andel af vedvarende energi og samtidig

et sikkert energisystem forsyningssikkerhed

dansk side har rigtig rigtig meget

i gang med at kigge på hvordan vi indfrier

regeringens hensigt er inden udgangen af året

tak for de mange gode bemærkninger jeg oplever jo at der er en vis utålmodighed blandt nogle partier her i folketinget jeg mener det er helt afgørende at man ikke bare er utålmodig men også tålmodig

til at verden lever op til de aftaler

nå

som viste at dong havde vundet et udbud på en havvindmøllepark

hvilke overvejelser giver det regeringen anledning til med hensyn til den danske energi og klimapolitik for det er jo en besnærende tanke hvis vi kan få grøn energi

hvad mener regeringen om den idé som dansk folkeparti har

placere landbaserede vindmøller

at anerkende at verden er større end eu

med til at leve op til nogle forpligtende målsætninger

der ligger i parisaftalen kan ministeren ikke godt anerkende at det kan betyde noget at vi

danmark som historisk grønt foregangsland faktisk fastsætter ambitiøse mål for

en gradersmålsætningen og rækker ud til europæiske lande

og forsøger at skabe internationale alliancer med andre

bedst ved at vi i størst mulig grad arbejder inden for rammerne af eu og derudover selvfølgelig bruger det gode danske eksempel når vi er udeomkring og viser hvordan det rent faktisk kan lade sig gøre i udviklingslande i andre lande

og tredive som burde være på fem og halvfjerds procent det viser da med al tydelighed

vente vi kan ikke vente på polen der

af eus ambitioner vi bliver nødt til at gå selv vi bliver nødt til at række hånden ud til

i et forpligtende internationalt klimasamarbejde for ellers lykkes det her

verden hvis det var sådan at eu ikke kunne leve op til de målsætninger vi har påtaget os frem mod to tusind og tredive det ville være et rigtig rigtig skidt signal og derfor arbejdede vi også fra

på det seneste klimaministermøde massivt på at der kunne nås en aftale i forhold til de tiltag vi skal lave frem mod to tusind og tredive

holde sammen på eu og jeg

at der

skulle være skabt en særlig usikkerhed måske især som følge af at usa tøver

ny situation i hele verden kan danmark så holde sammen på verden kan danmark holde sammen på eu ja ja i en eller anden grad kan vi jo være med til det men hvis vi gør det

er forældet og som ikke vil sikre os at vi opnår

så meget værd blot at holde sammen på eu og holde sammen på verden

ja danmark er i front og vi også hørt flere sige

jeg føler mig ikke overbevist om at det er godt nok

den videnskabelige

og de er jo ikke de eneste

siger troels ranis som er branchedirektør for

vi har kan tabes på en

strammer ambitionerne op og og hvis vi ryger bag af dansen

kan det tage mange år ti år eller mere at komme op på hesten igen og igen kunne vise vejen og det bekymrer mig da meget landene står ved en korsvej siger ministeren og hvor er det så vi går hen hvor vil danmark gå hen vi har lige set en

nordsøaftale blive indgået som sikrer at vi kan blive ved med at udvinde olie og gas i nordsøen frem til

mål i stedet for som blot er en lineær fremskrivning af den udvikling vi har haft en del år tilbage så

som ministeren også har indikeret flere gange at danmark vil stille sig ved siden af de allermest ambitiøse lande også fremadrettet

høre at vi har visse uenigheder partierne imellem

blandt andet polen polen som er et kæmpestort land kulafhængigt og af historiske årsager

slags grøn hjælpepakke altså at vi netop bruger det at vi har

spørge om der er nogle ordførere der ønsker ordet det synes ikke

spørge finansministeren om ministeren ønsker ordet

som har bedt om ordet er forhandlingen sluttet

på og da det ikke er tilfældet går forslaget direkte til anden og sidste behandling og dermed er denne sag også

selskabets vederlagspolitik i form af nogle generelle retningslinjer for aflønning af ledelse og medarbejdere herunder eventuelt aktieprogrammer staten skal derfor forholde sig til vederlagspolitikken i de

selskaber hvor staten er aktionær det har man gjort i

statens ejerskabspolitik der blev udgivet i i april

har til formål at understøtte de statslige selskabers værdiskabelse til gavn for staten som aktionær ejerskabspolitikken flugter med anbefalinger fra blandt andet

ejerskabspolitikkens anbefalinger til aflønninger har til overordnet formål at sikre at aflønninger i de statslige virksomheder er understøttende for at selskaberne drives effektivt og professionelt af en kompetent ledelse

statslige selskaber ved fastlæggelse af direktionens aflønning skal arbejde ud fra et overordnet hensyn om at tilbyde en konkurrencedygtig løn formålet er at tiltrække kompetente personer til selskabernes direktioner men samtidig også at sikre at statslige selskaber ikke er lønførende i forhold til sammenlignelige private selskaber den variable aflønning til direktionen kan bestå af

eller kontante bonusser men den variable aflønning skal som hovedregel ikke udgøre mere end en fjerdedel af direktørens samlede løn

sådan at aflønning i form af aktieoptioner

til direktionen kan under de rigtige forudsætninger og hvis den udformes korrekt bidrage til at sikre direktørernes fortsatte fokus på effektiv drift selskabernes langsigtede strategiske udvikling og realiseringen af vigtige projekter tilsvarende kan aktieprogrammer til medarbejdere under de rigtige omstændigheder og hvis udformet korrekt bidrage til at knytte medarbejderen tættere til selskabet og sikre at de ønskede resultater forankres i organisationen hvis der etableres aktieprogrammer i statslige selskaber gælder der en række kriterier et aktieprogram

rummes inden for rammerne af den samlede variable aflønning et aktieprogram bør desuden sammenkædes med de realiserede resultater over en flerårig periode for at understøtte langsigtet værdiskabelse så det ikke fremmer kortsigtet eller risikobetonet adfærd brugen af aktieprogrammer vil også skulle bero på en konkret vurdering i den enkelte situation staten kan desuden kun støtte aktieprogrammer hvis der både er en risiko for tab og en mulighed for gevinst dette indebærer at staten ikke kan støtte for eksempel brug af vederlagsfri tildeling af aktieoptioner da det kan tilskynde til en uforholdsmæssig stor risikovillighed dette krav gør staten til en væsentlig mere restriktiv aktionær sammenlignet med private børsnoterede selskaber aktieprogrammer har i statslige selskaber typisk været etableret i forbindelse med salg og børsnotering af statslige selskaber

fra to tusind og fem til to tusind og ni og senest dong energy formålet hermed har været at give direktionen og medarbejdere samme interesse som staten i forhold til at drive selskabet med fokus på værdiskabelse til gavn for aktionærerne

eneste statslige selskab der har et aktieprogram den maksimale samlede løn til dong energys direktion er med aktieprogrammet konkurrencedygtigt men ikke lønførende

i statens ejerskabspolitik de øvrige statslige selskaber har dog typisk en variabel resultataflønning der udbetales i form af kontanter fremfor aktier beslutningen om privatisering af et selskab er altså alene folketingets

sådan at man som direktør eller direktion i et statsligt selskab

man skal afhænde et statsligt selskab og prisfastsættelsen i forbindelse med en privatisering sker efter forhandling mellem staten som sælger og køberne selskabet og selskabets ledelse

privatisering eller i prisfastsættelsen herfor

at beslutningsprocessen for den endelige beslutning om salg eller børsnotering kan blive influeret af personlige økonomiske interesser hvis noget

aktieprogram give ledelsen de rigtige økonomiske incitamenter til at arbejde for så høj en værdiansættelse som muligt hvilket jo er i statens interesse som aktionær jeg mener derfor at beslutningsforslaget kan have den modsatrettede effekt af

det som var intentionen på den baggrund kan regeringen ikke bakke op om

ejerskabsprogrammet i nets

jeg bare bemærke at nets altså ikke er noget statsejet selskab og at beslutningsforslaget som netop retter sig mod statslige selskaber

haft nogen som helst indflydelse på incitamentsprogrammet

ønskede resultater forankres i organisationen ved indførelse af sådanne medarbejderprogrammer skal udformningen følge principperne i statens ejerskabspolitik det betyder

at et medarbejderaktieprogram ikke bør være for omfangsrigt og det bør ligge i rimeligt omfang i forhold til de opgaver der varetages brugen og udformningen af medarbejderaktieprogrammet vil desuden altid bero på en konkret vurdering af det enkelte selskabs konkrete situation i en virksomhed

være en række nøglemedarbejdere der ikke er en del af ledelsen men som være helt centrale for selskabets udvikling og værdiskabelse

være projektledere der har ansvaret for opførelse af havvindmølleparker der har et samlet

et fast loft over medarbejderaktier til sådanne medarbejdere vil kunne gøre det vanskeligt at tilbyde en konkurrencedygtig løn med henblik på at kunne fastholde disse medarbejdere jeg mener derfor af samme grund at det ikke vil være hensigtsmæssigt

der da nets blev børsnoteret

nogle aktionærer der fik sig en over næsen der var i hvert fald en vis utilfredshed

delvis statsejede selskaber

at at vi laver lovgivning

for alle typer selskaber det får vi nok ikke et flertal til

statsejede virksomheder fungerer så henviser ministeren til selskabsloven

jo præcis lovgivningen vi gerne vil lave om

når han siger at det vil have den modsatte

være for at nå det samme mål som ligger bag ved

som ligger i formålet nemlig at vi ikke kommer i en situation a la noget af det man har set på det private marked

blande os i hvordan private virksomhedsejere vælger

at lave en aflønning af deres medarbejdere vi skal blande os i hvad beskatningen af

skiftende folketing også gjort undervejs

beskatningsformer af aktieoptionsprogrammer men vi skal ikke blande os i indretningen altså om de må lave dem eller ej det skal de selv stå til ansvar over for markedet og over for de øvrige aktionærer men det jeg henviser til

hvordan statens aktie og ejerskabspolitik skal være

aktieaflønningsprogram i forbindelse med et statsligt selskab

når der foretages et konkret salg

også sådan at da man gennemførte nogle af de første bankpakker lavede man

været nede ad vejen før og det har der vel været en årsag til

synes jeg måske også det er lidt utidigt at finansministeren på den måde bare afviser at der var nogle problemer dér i og med at vi jo regner med at finansministeren kan bekræfte at rigsrevisionen er i gang med at kigge på blandt andet det aspekt om det har været i overensstemmelse med god forretningsdrift kan man sige fra

i forbindelse med et salg for at få den størst mulige værdi når man vælger at

selskab er der nogle nøglemedarbejdere som er vigtige for at opretholde værdien i selskabet ja så kan man lave en konkret model så tager man stilling til det så tager man aktivt stilling til det

et rigidt system som det der lægges op til her

på forhånd uden at kende den konkrete sag eller hvilken virksomhed der skal sælges

individuelt og vælge det der giver samfundet det størst mulige afkast undervejs og vi skal gøre

men os som ejere der tager beslutningen

nye direktør og problemet her er

han og andre ledende medarbejdere jo får en modstridende interesse for

har en lav værdi for bagefter at gå på børsen så bliver gevinsten større det vil sige at man

en interesse i at sælge virksomheden billigst muligt

er derfor rigsrevisionen kigger på det nu og jeg synes det er bekymrende at finansministeren bare fejer det til side

værdisætter et selskab tværtimod har jeg netop sagt

knytte nogle ledende medarbejdere nogle nøglemedarbejdere til et selskab er afgørende for hvilken værdi det kan have efterfølgende og hvad har jeg så sagt

sagt at hvis vi skal have programmer i staten

er blevet lavet og fastlagt i statens ejerskabspolitik

inde og sige at hvis der skal være en aktiedel i

har hånden på kogepladen rent økonomisk det mener jeg er vigtigt

men sammenligne de statslige selskaber med deres konkurrenter på det private marked der hvor der er et privat marked

tilsvarende statslige selskaber i andre dele af verden

man vurdere hvorvidt man har en konkurrencedygtig

aktivt og loyalt for selskabet hvad er så årsagen til at det kan være nødvendigt at lave et aktieoptionsprogram jeg forstår på ministerens argumentation at det

sådan en ekstra motivation og så siger man jo

at underkende de direktører som er derude at de kun

noget ekstra hvis de selv for at bruge ministerens udtryk

ledende medarbejdere jeg mener ikke som sådan at man skal belønnes ekstra for at

sit arbejde jeg synes det skal være en del af den samlede lønpakke der er der hvor det kan være særlig interessant er

nøglemedarbejdere der er afgørende for selskabets værdifastsættelse

der kan man bruge nogle aktieprogrammer der sørger for

enig i at det kan være med til at at skabe en

er ministeren ikke enig i at det kan vække undren i befolkningen at der skal være mulighed

yderligere investeringer nogle yderligere tiltag nogle yderligere effektiviseringer af selskabet

kan være problematisk at have aktieprogrammer ja det kan det godt det anerkender jeg men det ligger

tusind og femten at man skal være varsom og tænke sig nøje om i staten hvis man ønsker

kan være med til at sikre en stærkere tilknytning og et bedre driftsresultat

den ubalance jeg synes der kan være i det er jo at der er nogle der får nogle rigtig gode aktieoptioner

de kan drive selskabet bedst muligt så der kommer størst muligt udbytte til aktionærerne men det er jo et enormt kortsigtet perspektiv

trives i rigtig rigtig lang tid vi vil gerne have at de skal kunne investere i grøn energi og

sagde i min indledning at hvis staten skal bruge det

på langsigtede flereårige vurderinger af det resultat der kommer jeg ved godt at der i nogle private selskaber har været aktieoptioner der

hurtigt at komme ud af det derfor er det en anden politik regeringen lægger for dagen

derfor synes jeg det er væsentligt at slå fast at aktieprogrammet i nets ikke lever op til de krav der er fastsat i statens ejerskabspolitik og at staten derved ikke ville kunne bakke op om et sådant program hvis der skulle komme et forslag hvor det så end skulle komme fra om at gøre noget lignende i et statsejet selskab jeg synes også det er væsentligt at understrege at nets ikke er

indholdet af beslutningsforslag b syv og halvfjerds mener vi i socialdemokratiet at den nuværende ejerskabspolitik for staten

er dækkende til at imødekomme eventuelle problemstillinger om privatøkonomiske incitamenter ved salg eller børsnotering statens ejerskabspolitik blev revurderet i to tusind og femten af den daværende regering og den daværende finansminister og opstiller en række anbefalinger til god selskabsledelse den indeholder en række konkrete rammer for aktiebaseret aflønning og aktie og incitamentsprogrammer aktiebaseret aflønning skal have til hensigt at understøtte at selskabet bliver ledet effektivt og kompetent og skal være med til at sikre langsigtet fremtidig værdiskabelse

række kriterier der skal være opfyldt for at benytte aktieprogrammer som en del af aflønningen i statslige selskaber aktiebaseret aflønning hører under betegnelsen

kun udgøre en fjerdedel af ledelsens løn og derudover skal aflønningen kædes sammen med realiserede resultater over en flerårig periode for at undgå risikobetonet og kortsigtet adfærd samtidig skal der være en afbalanceret risiko for tab og chance for gevinst hvis man vælger at benytte aktiebaseret

kan aktieprogrammer ikke igangsættes uden et aktstykke i finansudvalget og de få gange det har været benyttet i statslige selskaber i

forgangne fem og tyve år er det da netop også sket ved at anmode om tilladelse i folketinget det er et godt og sundt princip og det skal naturligvis fastholdes ud over de konkrete rammer i statens ejerskabspolitik

bestyrelsens ansvar at fastsætte direktionens løn men at det er generalforsamlingen og dermed aktionærerne der skal godkende både direktionens løn og virksomhedens

det giver altså uanset hvad

staten et ansvar for at forholde sig til vederlagspolitikken i det enkelte selskab og gribe ind hvis den overtræder de gældende anbefalinger for god selskabsledelse afsluttende vil jeg understrege at en beslutning om privatisering af

alene alene er folketingets beslutning og derfor har ledelsen og bestyrelsen

et statsligt selskab ikke indvirkning på selve beslutningen om salg eller prisfastsættelsen og kan derfor ikke påvirkes gennem privatøkonomiske incitamenter som aktieprogrammer beslutningsforslagets intentioner synes med andre ord allerede at være opfyldt og derfor kan socialdemokratiet

finansudvalg

beslutningsforslaget står der at i lyset af ejerprogrammet

tage initiativ til at sikre at sådanne spekulationer ikke kan ske i fremtiden

jeg indledningsvis i min ordførertale gør opmærksom på

det ikke ligget inden for ejerskabspolitikken og

et spørgsmål om klokkeklart at præcisere

aktionærlovgivning der er lovgivning for selskaber og

man kunne også godt blande sig i det her hvis man sagde vi synes simpelt hen ikke at det er rimeligt

personlig profit over virksomhedens bedste derfor er mit sidste spørgsmål til ordføreren

ikke kræve utrolig meget selvdisciplin af et bestyrelsesmedlem eller en direktør at sige

prisfastsætte det her selskab så højt

der gør at hvis jeg prisfastsatte det

jeg tjene mange flere penge selv vil det ikke kræve utrolig stor

gange i de forgangne fem og tyve år

er det ikke ikke bestyrelsesmedlemmerne der

er ejerne og det er så i dette tilfælde

en værdi af et selskab er jo typisk ikke noget som virksomheden selv foretager det vil jo typisk foregå via

at oprette det her aktieoptionsprogram i forbindelse med den aftale man indgik altså købsaftalen

været nødt til at forkaste hele aktstykket hvis man skulle

samme som ministeren at ledende medarbejdere ikke har nogen indflydelse på prisfastsættelsen det forstår

altså den nye direktør i dong og det er noget af det der har været kritiseret voldsomt siden

med til at nedskrive værdien af dong betydeligt umiddelbart før aktieudvidelsen hvorefter værdien på magisk vis steg fra dagen efter og frem til den børsnotering som så puttede ti milliard kroner ned i goldman sachs lomme og

fortjeneste til direktøren og andre ledende medarbejdere i dong altså hvad mener ordføreren med det her med at man ikke har nogen indflydelse på prisfastsættelsen det forstår

hvis man har et aktstykke man forudser skal igennem

og og det er da mit indtryk at

den til enhver tid siddende regering også sikret sig at at der var parlamentarisk

egnet sig bedre til en forespørgselsdebat hvor man

konkrete forslag bortset fra det

er en udfordring at man laver de her aktieoptionsprogrammer særligt i statsligt ejede virksomheder dong er jo et rigtig rigtig

ikke være ked af at det er gået godt men der er jo faktisk sket det at man

medarbejdere der fik mulighed for

investere i aktierne

til enhver tid siddende regering hvis man skal sælge et statsligt selskab også i forbindelse med prisfastsættelsen ingen tvivl om det det kan ikke være til diskussion

er fuldstændig enig med de foregående ordførere

hvis man kan huske sagen

til diskussion hvad der stod i aktstykket det var et aktstykke der var

der var halvfems mandater bag og hvis man ville ud over de halvfems mandater

til at der skulle være de aktieoptionsprogrammer det var jo ikke

havde sagt at nu skulle det være sådan de har sikkert haft et meget meget

til det til sidst og det var derfor at aktstykket så ud som det gjorde men

vi komme ud for en lignende situation igen det ønsker vi

delvist ejede selskaber men hvis man ikke har aktiemajoriteten

teknikken i beslutningsforslaget er jeg ikke enig i

kan modvirke at man kommer ud i de her situationer igen

selskaber har

også har loyale direktører som får en fornuftig og god løn

som er gode og derfor mener vi ikke

nødvendigt at lave de her former for aktieoptioner

er værd også i vores selskaber og derfor skal de

ikke nødvendigvis lige præcis den her udformning

er problemet med de her optionsprogrammer som vi også så

stemt igennem her i folketingssalen men jeg

bedste beslutningsgrundlag når vi skal ud og eventuelt handle med statslige virksomheder

for en stilling man får og hvad det er for et selskab man kommer ind i

også tydeligt se i forbindelse med salget af dong hvor der var et ønske fra goldman sachs man skulle have de her aktieoptionsprogrammer vi tror på at man kan få loyale og gode medarbejdere ved at give

ordentlig og god løn og så skal man jo også huske at

den vej at det går godt og at man bliver rig af det det kan jo også være at det går den anden vej og at man ikke bliver rig af det

fast i den linje vi har hvor vi giver en

tilfælde dongs tidligere direktør siger om et aktieoptionsprogram altså er det

nok til at vi skulle ændre lovgivningen på baggrund

en anelse tyndt og hvis det er sådan at det ikke er nødvendigt at lave aktieoptionsprogrammer

grund til at give nogen en højere løn end der er behov for for at få de rette kompetencer men det er vel ikke

med til at prisfastsætte et selskab når man

spillet hele sin årsløn ind på pladen

interesse i at prisfastsættelsen bliver så lav som mulig fordi man efterfølgende også får en så høj gevinst som

det går ud på og derfor mener vi også at det er helt reelt

skal godkende det i finansudvalget men der er jo reelt ikke plads til en politisk

gentage alle sådan teknikaliteterne og bare komme med

hvordan venstres syn på på det her

der er omkring den her mulighed

ligesom for at få proportionerne på plads

det giver det giver mening men det skal selvfølgelig også være i i de få tilfælde i givet fald jeg ser ser ikke noget problem

inden for de her rammer som vi jo netop har aftalt

og andre udmærkede organisationer har

en fast løn på et et fornuftigt niveau men så ser jeg

kan afhænge af det resultat som man

som ejere det vil sige staten i

ledende medarbejder som kan komme i betragtning til de her

sagde hånden på kogepladen altså i samme båd man kan trække i samme retning

fleste tilfælde men det er jo i sidste ende også

der er et aktieprogram som er afhængigt af et salg som vi jo har været inde på

og så videre det er jo egentlig

den bedste sikring kan man vel sige at det er det folkevalgte parlament i det her tilfælde folketinget

som sagt har vi allerede den her afgrænsning eller

som bekendt som sagt læner sig op ad de anbefalinger som blandt

har givet givet så på den baggrund

de egentlig syntes at processen havde været fuldstændig urimelig men man står kun med den mulighed enten at ikke godkende det nå det til side

at man skal give folk nogle incitamenter og derfor skal man sætte kontanthjælpen

nogle incitamenter

har indflydelse på prisfastsættelsen og dermed har interesse i at holde prisen

eller statens bedste skatteydernes bedste at prisen blev sat korrekt

og jeg tænker at det nok også

direktøren som beslutter om de her ting skal udløses altså om man skal sælge dong

ikke direktøren der fastsætter prisen for dong det er jo den

et statsligt kontrolleret selskab

det også i folketingets flertals regi at man træffer en beslutning der i givet fald

en option a la det der var tilfældet så derfor anerkender jeg ikke den præmis at vi bare

tager nogle beslutninger uden at vi har nogen som helst indflydelse på dem og at kontrollen ligger i folketingets regi

eksempel jeg vil gerne tale om

at man giver et incitament til nogen i besluttende organer til at holde en pris nede for så tjener de selv mest muligt

korrekt nå

det er mit sidste spørgsmål har nogen regler eller lovgivning på det her område

insiderhandel og så videre og så videre

følge egne personlige interesser

for at være en lille smule konstruktiv omkring

andre har har givet for det er da vigtigt det medgiver jeg da at

som ejere har en interesse i og der kan man jo så tage forskellige eksempler frem og det har vi så også

man mener at det har været tilfældet ikke har været tilfældet kan man diskutere men det er da ubetinget rigtigt

lave et aktieprogram på en måde hvis man vel at

statens interesse det tror jeg vi er enige om trods

statslige ejerskabspolitik som vi kender den i dag

eksemplet nets er blevet nævnt

som jo er et ganske absurd eksempel hvor ledende medarbejdere efter kort tids tjeneste kunne stikke af med tre milliard kroner

en pressechef blev mangemillionær mens direktøren alene løb med

de ledere der har deltaget i det her burde ganske enkelt skamme sig som sagt er nets jo ikke en statslig virksomhed men

er relevant som eksempel synes jeg godt at man kan spørge sig selv er det her en kultur som vi ønsker at understøtte i statslige selskaber

vi taler meget om at det skal kunne betale sig at arbejde

nogen der er uenige i den påstand og at hårdt arbejde skal belønnes jamen de her

milliard kroner er jo mere end nogen hårdtarbejdende dansker vil kunne tjene gennem hele sit liv

der ville skulle til via hårdt arbejde så så når en lagerarbejder eller en tømrer eller en sosu eller en industritekniker kan se en direktør rende med

jeres arbejde er ikke noget værd det er det signal man sender

været nævnt dong som rigsrevisionen netop nu undersøger blandt andet betimeligheden af de aktieoptionsprogrammer man etablerede og som reelt betød

ledelsen i dong sådan set havde en interesse i i forbindelse med aktieudvidelsen

de også fik deres aktier at værdisætte dong så lavt som muligt fordi det ville betyde at afkastet den dag

gik på børsen ville blive større og det blev det også

hente et sted mellem tyve og syv og tyve million

det gav altså et helt forkert incitament i det her og derfor er det faktisk en utrolig vigtig diskussion som som sf rejser her

umoralsk det er faktisk fordi vi risikerer

slet ikke at vi skal afhænde fællesskabets virksomheder men når vi gør det

det mindste man kan forvente da at man laver ordentligt købmandskab og derfor er det så afgørende at gøre op med mulighederne for de her aktieoptioner til ledende medarbejdere i forbindelse med med børsnoteringer

der også blevet talt om i dag at ledende medarbejdere motiveres til de her programmer op til en børsnotering fordi de selv har hånden på kogepladen som det siges altså at hvis det bliver en god børsnotering scorer de flere penge men der er jeg fuldstændig enig med dansk folkepartis ordfører altså skal vi købe den præmis at det er nødvendigt at belønne med aktieoptionsprogrammer

da også at man gør en ordentlig indsats

ligesom den her præmis om at de rigeste mennesker bliver mere motiverede af at blive endnu rigere mens

en god idé at bevare det her loft på halvtredstusind

ledende medarbejdere ikke skal have noget loft og gerne må have større optionsprogrammer

de skal afhænde dem i forbindelse med en børsnotering herudover mener vi faktisk ikke kun at vi skulle tale om aktieoptioner men også om udviklingen i lønniveauer

også i statslige selskaber stikker fuldstændig af fra alle andre danskere der går på arbejde

forsøg på at gøre en en håbløs situation bedre og derfor er vi positivt indstillet selv om vi også mener at man kunne gøre det endnu mere vidtgående

store beløb til ledelser som leverer dårlige

det er jo med til at sikre en ensretning af interesserne det er netop med til at sikre at

tænker anderledes end ejerne det vil sige skatteborgerne og staten

at få den højest mulige pris og hvis det så også er ledelsens interesse hvad er så

introducerede man det her aktieoptionsprogram og det

jo altså et modsatgående incitament der handler om at hvis man

på det tidspunkt hvor man laver kapitaludvidelsen og aktieoptionsprogrammet så bliver fortjenesten større når man nogle år efter

kritik der har været rejst i dongs tilfælde men det er klart at i en virksomhed som ikke er på vej på børsen eller som bare kører kan man jo sagtens

her som primært rettet mod statslige selskaber som er på vej til at blive helt eller delvis privatiseret og hvor der

kan udlede at man så skal stemme for sfs beslutningsforslag

siger helt generelt at ledelserne i statsligt ejede selskaber slet ikke må have aktier og

er derfor jeg er enig i at man skal passe meget på hvordan man indretter de her

resultataflønninger aktieoptioner og så videre

at afskrive det som et instrument som kan være med til netop at tjene skatteydernes og borgernes interesser

der er rimeligt for det er jo i sidste ende

en del af den gevinst der ellers var gået til fællesskabet som ejer virksomheden som så bliver brugt

som nets som ikke er offentligt men men hvor en pressechef

undskyld mig jeg har jeg har selv haft en lignende stillingsbetegnelse efter at have været

på posten kunne tjene et tocifret eller

jeg tror det var over hundrede million kroner

det skal man i så fald have defineret lidt nærmere ikke kan have

i den situation for

er altså i den specifikke situation

jeg synes at aktieoptionsprogrammerne

finder man venner de mærkeligste steder for

synes jo også det er en fuldstændig

chefer heller ikke i private virksomheder så

der ligger også en spændende forskning hvor det diskuteres hvorvidt der overhovedet er de her incitamenter i det som

har troet på ligesom der er opgør med så mange andre økonomiske dogmer i de

også nogle gange blive forundret eller måske

når jeg hører om nogle af de bonusser som bliver udbetalt

i forskellige virksomheder

bonusser som ikke står mål med den værdi

en ledelse i en virksomhed har skabt det tror jeg forekommer men

ville de her bonusprogrammer jo ikke eksistere

ledelse af en virksomhed gå med til at betale nogen i virksomheden en højere løn end

sker fejl der kan både ske fejl i forhold til

ikke har gode nok programmer så man ikke kan tiltrække de rigtige medarbejdere og så videre men det fantastiske ved et marked er jo at det over tid korrigerer sig selv fordi ingen har interesser i at spilde

det her handler som sagt så om statslige selskaber og der synes jeg det ville være dumt hvis folketinget vedtog

lov som kun gjaldt for for statslige selskaber

ledelsen og ejerne også i statslige virksomheder at beslutte sig for hvad for

er der forskellige aflønningsstrukturer og bonusstrukturer i forskellige statslige

forskellige strukturer og finde ud af hvad der virker

aflønningen så den passer til den enkelte virksomhed og det marked den virksomhed er i i forhold til de kompetencer virksomheden skal

specielt godt med sig hvis det blev vedtaget

at bestemme hvad for en bonusstruktur

men mener herre joachim b olsen ikke at statsejede selskaber

staten er ejer og vi skal egentlig forvalte

generalforsamlinger hvor man

selskaber og og vi skal sikre at skatteydernes penge bliver forvaltet

godt tænke sig skulle gælde for

løn og arbejdsforhold er vel noget der skal aftales mellem virksomheden og virksomhedens ansatte det gælder vel både

om vi har et særligt ansvar for statslige virksomheder jo det har vi

det er os der ejer de statslige

ikke anderledes end det er for private selskaber det handler selvfølgelig om

at vi sørger for at vi kan få de rette rette folk til at sidde i ledelsen i de virksomheder så de kan drives på markedsvilkår det vil sige

er en lang række regler der gælder specifikt for statslige selskaber

vi har statslige selskaber på et marked synes jeg ikke vi skal have en en regulering som

tiltrække den arbejdskraft og de kompetencer vi har behov for

at der er incitamentsprogrammer som modvirker virksomhedens interesse og medarbejdernes og

som giver incitamenter

personlige økonomi højere end virksomhedens ve og vel i form af

beskytte virksomheden beskytte ejerne som

skatteyderne og borgerne

i tilfælde af et salg nu bliver det nærmest til

sandhed at det var det der var tilfældet med dong

fru lisbeth bech poulsen refererer til

set ikke er en

men nogen sandhed er det jo ikke prisen

bliver ikke sat af ledelsen den bliver sat af

det er markedet der sætter prisen og det var det også i

har jo en interesse i at man har den rette lønstruktur herunder også bonusstruktur

sker der temmelig sikkert fejl på et marked både hvor man sætter en bonusstruktur eller en lønstruktur for højt eller

er noget argument for at vi skal gå ind og lave en særlovgivning der kun skal gælde for statslige selskaber det tror

kommer noget godt ud af hvis der er noget der skal læres af dong

godkende de her bonusstrukturer er jo medlemmer af fru lisbeth bech poulsens eget parti

anvende dem engang når der skal sælges statslige virksomheder for jeg kan forstå at det er en del af regeringens plan

skal sælge aktier og aktieoptioner i selskabet hvis en statsejet virksomhed skal sælges eller børsnoteres og det går også ud på at sætte et loft for medarbejderoptioner på halvtredstusind for øvrige medarbejdere i forbindelse med salg eller børsnotering

jeg kunne måske også godt have ønsket mig at vi havde taget det som en forespørgselsdebat i stedet for fordi jeg synes det rummer

rigtig mange ting som er vigtige at

og beløbsstørrelse og bonusordninger af den her karakter i virkeligheden en enormt gammeldags tilgang til ledelse og motivation af medarbejdere vi ved der er lavet forskningsprojekter om det som sådan set siger at

er afgørende og det er blandt andet noget af det jeg synes kunne være rigtig interessant

som sagt selvfølgelig er glad for at sf tager det op

de bliver anvendt godt og ordentligt og derfor er det vigtigt at vi ikke ser sager hvor aktieoptioner boner ud på helt urimelige vilkår som kommer enkeltpersoner

skaber nogle uheldige incitamenter til kun at tænke kortsigtet profit

og også i statslige selskaber i stedet for en mere sund langsigtet optimering den debat jeg godt kunne tænke mig også at have er

som som ikke skal være på statslige hænder mere jeg jeg synes også det kunne være rigtig interessant at drøfte

når vi så beslutter os for at sælge hvordan sikrer vi os så at

og og når man sælger hvordan er det så man sikrer en udbudsproces hvor man får den rigtige pris og den rigtige jeg vil tillade mig at sige etiske

optioner men det er heller ikke det jeg læser i sfs forslag men vi har jo

kunne være gavnligt at understøtte at medarbejdere også

som peger fremad i forhold til de yderligere problemstillinger der også er

et givet salg eller

at de tilsvarende medarbejdere eventuelt

interesser og så videre så debatten er ikke lige til som der ellers er blevet lagt op til

på i debatten er der allerede nogle principper på området

statslige aktieprogrammer og den generelle praksis om god selskabsledelse

drøfte ved en senere lejlighed

hvorfor der lige skal sættes en grænse

og jeg synes også at nogle af de beløb der har været udbetalt

tidligere har været for voldsomme især virker det forkert at der

sundt men det skal selvfølgelig bindes op på at man så faktisk også leverer gode resultater formålet med resultatløn er jo

de interesser som ledelsen i en virksomhed har med de interesser som ejerne af

at ledelsen har det samme incitament som samfundet har når man sælger virksomhederne for

ledelsen være interesseret i at salgsprisen bliver så høj som muligt det er den samme interesse som samfundet har når man sælger et offentligt ejet selskab

ledelse har aktier

opmærksom på hvordan man gør det og der er rigtig mange muligheder for at skrue optionsprogrammer forkert sammen således at man ikke får de rigtige incitamenter der kan

at man på kort sigt maksimerer et resultat på bekostning af en langsigtet værdi i et selskab afhængigt af hvor

tidsgrænsen for hvornår optioner kan indløses

positivt til gavn for borgerne i det danske samfund til gavn for ejerne

ordføreren

kan vi ikke have programmer der giver et incitament til at prisfastsætte alt for lavt

kapitalismens årsager eller hvordan man skal investere eller hvad man må have af

det er vi meget uenige om her i folketinget så det her er helt specifikt

det er gået rigtigt for sig så det er egentlig mere for at skabe klarhed om spillereglerne

fru lisbeth bech poulsen så nu at det handler om at undgå at der er

incitamenter til at holde prisen på virksomhederne lav når selskabet bliver

det kan jeg ikke helt genfinde i forslagets ordlyd

står der at der skal være

ledelse ikke må have aktier i selskabet når selskabet bliver solgt

ledelse har aktier i selskabet har de netop et incitament til at få prisen til at blive høj og det er derfor især elementet om at en virksomheds

jeg have været mere forstående over for det

det er kun ved optionerne der kan opstå et incitament til at man holder prisen lavt nede og det synes jeg er

at det skulle være skadeligt det er tværtimod med til at de også er interesseret i at salgsprisen bliver så høj som muligt for

for at sælge til amerikanske kapitalfonde og så

topchef eller bestyrelsesmedlem

er ens helt almindelige kedelige

statsligt ejede selskaber det handicap at de ikke kan bruge det her redskab

og af at lave en ensretning af incitamenterne for ledelse og

meget meget høje lønninger til topchefer

som er blevet sagt af per stig møller og

ved at se på en konservativ politik

ren liberalistisk politik som som herre joachim b olsen repræsenterer hvor hvor der bliver sagt at markedet klarer det her af sig selv og

overflødige af sig selv altså er vi på vej tilbage til en situation hvor det konservative folkeparti ligesom har en anden holdning til det her spørgsmål om at markedet bare ordner det hele

per stig møller har sagt om at der er nogle af de beløb som er blevet udbetalt til topchefer som jeg også finder forargelige

jeg synes især når det handler om statslige selskaber

vores gode ret til som ejere at gå ind og sige at der er grænser for hvor meget vi mener vi skal betale jeg har ikke

nogen tro på at man tiltrækker meget bedre ledere ved at udbetale

til private selskaber men specifikt når det handler om statslige selskaber jamen så så vil jeg som ejer ikke være med til at der skal udbetales så store beløb til topchefer det finder

er lagt op til her i beslutningsforslaget fjerne det redskab

er at man kan ensrette interesserne for ledelse med de interesser som vi har som ejere ved at give dem nogle aktier og noget

borgernes og samfundets interesser

at holde fast i at vi skal kunne give aktier til ledelser i selskaber så er det alene for at sikre at de arbejder bedst muligt for

borgernes interesser det er naturligvis ikke for at vi bare ønsker at give nogle topchefer nogle penge det har vi ingen interesse

i meget høj grad stikker af fra almindelige lønmodtagere

til nogle af de partier i folketingssalen som definerer sig selv som liberale liberalistiske på den økonomiske politik kan ordføreren bekræfte at der er en forskel eller mener

de klassiske konservative synspunkter og

derfor er vi også optaget af den her problemstilling

i sidste ende også optaget af at uligheden ikke bliver for stor

et lavere skattetryk i danmark vi ønsker også at afskaffe topskatten for vi ser ikke at danmark i dag er et meget ulige samfund hvor vi har behov for

vi gør på enhedslisten det skal der ikke være nogen tvivl om men

mere eller mindre ud af kraft

ved noget der nærmest har karakter af et tag selv bord

direktør for ti år siden

og daværende direktør henning dyremose havde modtaget

dong fremme som et eksempel

helt ekstremt men det er ikke

ingen chance er for at skabe flertal

både fru josephine fock fra alternativet og herre rené christensen fra

hvor der er tale om et salg

fuldstændig modsatrettet incitamentsstruktur i forhold til det der er til virksomhedens

samfundets bedste

prisfastsætte eller være med til at prisfastsætte virksomheden

kunne score den højest mulige gevinst

sige jeg har så høj en moral

det jeg vil gå efter det vil jeg gerne give afkald på for at prisfastsætte virksomheden

det er derfor kontanthjælpsloftet skal være der det er derfor ydelser

og specielt økonomiske incitamenter betyder noget

når det

otte ti million kroner om året og ens opgave er

få den her virksomhed bedst muligt igennem et forløb uanset hvad man så ellers mener om det politisk så skal man nok om

vi forventer af alle mulige andre mennesker

ikke arbejde godt nok hvis du skal nøjes med din almindelige løn du må hellere også få et aktieoptionsprogram som faktisk giver dig nogle incitamenter til at handle i modstrid med virksomhedens bedste

så spøjst og som jeg tænkte sf tænkte at vi på tværs af politisk uenighed

statslige virksomheder og om noget skal privatiseres eller ej faktisk godt burde finde fælles fodslag om

ellers synes jeg at den lidt bredere diskussion måske ville egne sig rigtig godt til en forespørgselsdebat det

hvad jeg synes nogle af de her

aflønningssystemer gør ved vores samfund jeg synes det er ude på et overdrev men det var bare ikke

meningen med det her forslag det var prøve at holde det så snævert som muligt for netop at sige

afgrænsede situationer hvor det her simpelt hen virker fuldstændig modsat

tanken

og ordføreren refererer også til anders dam som åbenbart for ti år siden advarede også sf så alle var klar over de her vederstyggeligheder som ville ske hvis man indførte de her aktieoptionsprogrammer

bare spørge helt stilfærdigt hvordan sf stillede sig dengang man indførte aktieoptionsprogrammet og vedtog det her i huset i forbindelse med

den allerrødeste venstrefløj at man har holdninger

der er masser af erhvervsfolk der synes

at uh det var virkelig virkelig virkelig ikke kønt hvad der skete

for et eller andet i finansudvalget kun har

at godkende noget eller ikke at godkende noget man har ikke mulighed for medmindre man gør som vi gør

nærmere omstændigheder omkring et salg

vi tager debatten i folketingssalen for den debat kan man ikke tage midt i en salgsproces fordi det er noget der bliver

at man kan forpurre at der

halvfems mandater bag bag et aktstykke

privatisering af et statsligt selskab

man er utilfreds med det synes

en rimelig måde og så kan man i finansudvalget tage stilling til om man synes at salget

indflydelse på hvordan et aktieoptionsprogram

der skal altid være halvfems mandater

et aktstykke i finansudvalget ellers går det ikke igennem det var der også i forbindelse med salget af dong og sf lagde også stemmer til at der var halvfems mandater bag kan ordføreren ikke

sælge eller ej det afgørende skal være om man synes

set sad sf ikke i regering da aktstykket gik igennem i finansudvalget men det er en teknikalitet

jo netop for at sige at den erfaring som mit parti har

tingene at man ikke

lavet bonusaftaler og optionsprogrammer og alt muligt andet

man ikke kan gøre til eller fra så kunne vi på forhånd have lavet nogle regler vi syntes

det er fru lisbeth bech poulsen det var godt så fortsætter vi forhandlingerne og det er nemlig ordføreren der først får ordet

et ønske om at høre hvad regeringen forestiller sig

de forestående kommuneforhandlinger som går ind i deres afgørende fase i næste måned men allerede i dag kunne vi

finansministerens holdninger til blandt andet

kommunale økonomi som har været under et ekstra stort pres efter

på trods af at mængden af opgaver er stigende ikke mindst på ældreområdet samtidig

som børnepasning folkeskole ældre og handicapområdet som følge af den stramme økonomi

efter pres fra fagforeninger brugerorganisationer og store dele af det kommunale bagland selv venstreministre beklagede dengang deres nød i stedet fik vi det såkaldte moderniserings og

effektivisere kommunerne for en milliard

det er i en tid med store demografiske udfordringer som følge af flere ældre i sf mener vi ikke det er en holdbar situation

de forestående kommuneforhandlinger i sf

har hårdt brug for ordentlige og anstændige økonomiske rammer for det er forudsætningen for at vi både kan bevare og udvikle vores velfærdssamfund i stedet for at man som nogle gør foreslår skatte eller arveafgiftslettelser som

øvrigt ikke kommer ret mange danskere til gode

der ikke er startet og om en kommende aftale

redegøre for de overordnede rammer for de kommende

for forhandlingerne om den kommunale økonomi er de samlede rammer for den offentlige økonomi

føre en ansvarlig økonomisk politik hvor kommunernes økonomi fastsættes under hensyntagen til de samlede offentlige økonomiske rammer ser vi samlet set på dansk økonomi

konstatere at vi lige nu er inde i et kraftigt opsving med tiltagende vækst faldende ledighed og en kraftig fremgang i beskæftigelsen vi har i hvert af årene efter to tusind og ni haft vækst i vores bnp den private beskæftigelse stiger kraftigt og ledigheden er på det laveste niveau i fyrre år

hvor dansk økonomi var overophedet

det gælder ikke mindst når det samtidig betyder at flere og flere kommer i job

også overgår fra offentlig forsørgelse

er sagt er det samtidig vigtigt at understrege at vi fortsat har underskud på

finanser og selv om fremgangen i dansk økonomi isoleret set styrker den

en bunden opgave at vi i de kommende år gradvis reducerer underskuddene det er ikke mindst nødvendigt i lyset af den demografiske udvikling

med flere ældre og færre til at forsørge samtidig er der på nuværende tidspunkt behov for en tilbageholdenhed i finanspolitikken som sikrer at den økonomiske politik passer til konjunkturerne så vi får et holdbart opsving i dansk økonomi vi skal imødegå risikoen for overophedning og flaskehalse på arbejdsmarkedet vi skal ikke tilbage til nullerne hvor krisen blev forværret fordi vi havde en periode hvor de offentlige udgifter løb løbsk det kræver tilbageholdenhed

konkret betyder det at regeringen har som mål at basisvæksten i det offentlige forbrug som udgangspunkt skal udgøre nul

procent dertil kommer udgifter

samt øgede investeringer i danskernes sikkerhed de økonomiske rammer for den offentlige sektor

også selv om vi er lykkedes med at øge prioriteringsrummet gennem yderligere reformer det er nødvendigt da en sund offentlig økonomi er en forudsætning for at vi kan skabe vækst og udvikling i hele danmark

også nødvendigt for at vi fremover har råd til et stærkt velfærdssamfund samlet set er

derfor et grundvilkår i de kommende år uanset regeringens farve det gælder både for stat regioner og kommuner det stiller store krav til at vi hele tiden gør tingene smartere i det offentlige

så megen og god service som muligt inden for de nuværende økonomiske rammer

naturligvis også i kommunerne som udgør cirka halvdelen af den offentlige økonomi derfor glæder det mig rigtig meget at regeringen og kl i sidste års

økonomiaftale aftalte at indføre et fælles moderniserings og effektiviseringsprogram hvor vi understreger at udviklingen

et fælles ansvar for staten og kommunerne med programmet sættes rammerne for et samarbejde der skal understøtte kommunerne i at udvikle og modernisere den kommunale service inden for stramme økonomiske rammer og sikre et styrket lokalpolitisk råderum til at kunne prioritere til gavn for borgerne staten har ansvaret for at kunne understøtte kommunernes opgaveløsning med klog regulering der giver plads til lokal planlægning kommunerne har til gengæld ansvaret for at tilrettelægge en effektiv opgaveløsning inden for rammerne målt i kroner og øre betyder moderniserings og effektiviseringsprogrammet

gennem effektiviseringer og regelforenklinger det svarer til et samlet

vil halvdelen forblive i kommunerne der for eksempel kan bruge pengene til prioriterede kommunale velfærdsområder

som det fremgår af de vedtagne udgiftslofter blive taget ud til prioritering bredt i den offentlige sektor til der hvor behovet

at velfærden fortsat fornys

der samtidig frigøres et betydeligt

og det er jeg som finansminister stolt af at

om kommunernes økonomi er det naturligvis også vigtigt at se på den samlede økonomiske situation i kommunerne på samme tidspunkt sidste år var en af de største udfordringer for kommunernes økonomi det historisk høje antal flygtninge som kommunerne stod til at skulle modtage konkret betød det at vi præcis en år siden forventede at kommunerne skulle modtage femtentusind flygtninge i to tusind og sytten og dertil kom de familiesammenførte det var historisk set et stort antal og det var en meget stor opgave som kommunerne stod over for

og den kommunale service blandt andet som følge heraf valgte regeringen og kl i økonomiaftalerne for to tusind og sytten at tilbageføre mere end to milliard

to tusind og sytten til kommunerne med henblik på at friholde den økonomiske velfærd for merudgifterne til flygtninge i dag er situationen imidlertid en anden udlændingestyrelsen har for nylig nedjusteret landstallet for to tusind og sytten til fire tusind personer den glædelige udvikling bidrager til at lette presset på de offentlige finanser og ikke mindst på kommunernes økonomi samtidig viser kommunernes foreløbige regnskaber for to tusind og seksten en budgetmæssig underskridelse på servicerammen i omegnen af tre milliard kroner det indikerer altså at der inden for

nuværende rammer eksisterer et betydeligt råderum

en anden væsentlig del af den kommunale økonomi vedrører de kommunale investeringer et emne som derfor også er centralt

forbindelse væsentligt at have for øje at kommunerne i starten

årtiet har haft nogle historisk høje investeringsniveauer det skete som følge af store fremrykninger af investeringer for at understøtte vækst og beskæftigelse i en krisetid

fremrykning følger at man efterfølgende holder igen

med at sige godt ude af krisen væksten stiger beskæftigelsen

derfor også behov for tilpasninger i tråd med en fornuftig stabiliseringspolitik der er tilpasset konjunktursituationen dertil kommer at der aktuelt er en samlet udfordring med at nedbringe de allerede planlagte offentlige

til de finansierede niveauer i de kommende år det betyder at de planlagte offentlige

tilpasningen af investeringerne er påbegyndt i kommunerne men den er ikke slut og det skal vi selvfølgelig også kunne drøfte med kommunerne i de kommende økonomiforhandlinger afslutningsvis vil

jeg ser frem til de kommende forhandlinger med kommunerne jeg har allerede haft en god dialog med kl og kommunerne forud for forhandlingerne blandt andet på det kommunaløkonomiske forum og på det kommunale topmøde

overbevist om at vi i fællesskab og til borgernes bedste kan understøtte en fortsat udvikling og modernisering af den kommunale service

er ingen tvivl om at det er nødvendigt hvis vi også fremadrettet

råd til et stærkt velfærdssamfund og råd til en god kommunal offentlig service og velfærd

i mine øjne ingen tvivl om at vi gør det bedst i fællesskab stat og kommuner sammen

skiftende regeringer og kl har skabt

det interview dog ikke lige præcis det vi ønskede os

den her forespørgselsdebat ønsker vi jo at være på forkant med tingene finansministeren

der kan vi jo som folketing ikke have nogen som helst indflydelse og det er det vi prøver at sige med den her debat at alle folketingets partier

spille ind med nogle holdninger til hvordan den kommunale økonomi skal se ud

nogle af de vigtigste institutioner i vores liv i vores børns liv i vores bedsteforældres liv

hvilken økonomi kommunerne har og kommunerne har en stram økonomi så taler finansministeren meget om at vi skal sikre at der ikke sker

på vej ind i men

ske noget inden for bygge og anlægssektoren

på ejendomsskatter i en tid hvor man er bekymret for at der bliver bygget for meget

rigtig vigtigt at der bliver lappet huller i vejene ude i kommunerne

ordentlige skoler at de plejehjem der bliver bygget er af ordentlig kvalitet men samlet set

det er økonomisk børnelærdom

tror ministeren egentlig siger

anlægsarbejder

sikre at vejene bliver ordnet at vores bygninger bliver vedligeholdt

at det bliver meget meget dyrere at vente

tekst som jeg læser op om et øjeblik

som vi gerne vil give til hinanden vi vil gerne sikre at ældre har ordentlige forhold på plejehjem i ældreboliger

radikale venstre socialistisk folkeparti alternativet og enhedslisten

er et betydeligt udgiftspres på det kommunale område pålægger folketinget regeringen i aftale om den kommunale økonomi for to tusind og atten at sikre at gevinsterne ved moderniserings og effektiviseringsprogrammet på en milliard kroner årligt fuldt ud

i kommunerne med henblik på at styrke kernevelfærden som konsekvens heraf hæves de kommunale udgiftslofter med nul milliard

år så den aftalte ramme for de kommunale serviceudgifter i to tusind og atten

og tyve mindst svarer til to tusind og sytten niveauet og minusvæksten i kommunerne

samfundsmodel er ikke nogen selvfølge men frugten af generationers hårde arbejde

for forespørgerne fru lisbeth bech poulsen

omprioriteringsbidrag for kommunerne men ved hjælp af mange gode kræfter både her i folketinget ude i kommunerne

interesseorganisationer og andre blev resultatet at omprioriteringsbidraget i sidste ende blev skrinlagt det var godt for vi kan ikke sikre den nære kernevelfærd med besparelser det har vi kæmpet for og det har mange andre gode kræfter kæmpet for

kommunerne ikke skulle tvinges til at skære ned i den velfærd som kommer borgerne til gavn

at der fortsat er minusvækst i kommunernes økonomi

skal kommunerne fortsat de kommende tre år spare i alt en

hele tiden ment at forringelser af vores velfærdssamfund er den forkerte vej for danmark det mener vi stadig

må jeg jo give finansministeren ret at der er en

en større efterspørgsel efter dele

for for samfundets bistand og indsats men det er dog sådan at også andelen af

stiger vi mener altså fortsat at minusvæksten i kommunernes økonomi skal afskaffes helt så vi sikrer den nære kernevelfærd i kommunerne kommunernes økonomi reduceres de næste tre år med samlet en milliard kroner som følge af effektiviseringsprogrammet det er kun rimeligt at kommunerne selv får de penge som de sparer ved at arbejde klogere og mere effektivt i stedet for at pengene bliver

finansministeren holder meget af incitamentsprogrammer og hvis der er noget der vil være et incitament for netop

få disse effektiviseringsprogrammer til at virke så hensigtsmæssigt som muligt så vil det netop være at man sikrer at kommunerne kan få

den velfærd som jo altså kommer til at blive yderligere efterspurgt som følge af de demografiske træk

kommunerne står for en stor del af den nære kernevelfærd som vi danskere oplever hver eneste dag fra vuggestuen

folkeskolen og i ældreplejen minusvæksten i kommunernes økonomi vil altså have en direkte konsekvens for det som kommunerne kan tilbyde borgerne det mener vi ikke er rimeligt

kom finansministeren også ind på spørgsmålet om overophedning og flaskehalse det overrasker mig ikke jeg tror ikke det overrasker nogen her i folketingssalen at finansministeren benytter sig af enhver given lejlighed til at fremhæve det synspunkt som han også har gjort opmærksom på i offentligheden jeg jeg må dog sige at

i dagens aviser men også af redegørelsen her

at det jo så blandt andet handler om

en sådan sammenhæng mellem overophedning og flaskehalse så undrer det måske en kende at

peget på det som det åbenlyse virkemiddel det havde måske været smartere at se på nogle andre elementer det kunne

hvis det var sådan at der var udsigt til flaskehalse i byggeriet

man skulle se på om om det var mere hensigtsmæssigt at sætte ind

det er jo faktisk sådan at en del af de omkostninger som ligger under anlægsrammen også er med til

sikre efterfølgende lavere driftsomkostninger i kommunerne det er for eksempel inden for energieffektiviseringer renoveringer af offentlige bygninger hvis man udsætter

i virkeligheden være at det bliver langt dyrere

til kommunerne og den sidste halve milliard kan man så prioritere bredt i den offentlige sektor

hvor behovet er størst vil ordføreren ikke medgive at når

regelforenklinger hvor man fjerner nogle unødige regler som måske i forvejen har

så er der jo ikke tale om at de penge i dag bliver brugt til varme hænder sosu assistenter

penge der bliver frigivet som følge af at man netop i fællesskab med kommunerne får lavet både reglerne smartere og også måden som der arbejdes på

til den reelle velfærd altså til de varme hænder i kommunerne og den anden halve milliard kan man så prioritere eksempelvis til sundhedsområdet eller

jo mere man kan skabe et incitament til at kommunerne spiller aktivt med på det jo bedre

incitamentet vil være langt bedre hvis det netop er sådan at man siger at det der bliver skabt af gevinst på den måde

de varme hænder som som herre jacob jensen

mindre effektive arbejdsgange end man ellers fremadrettet måske kunne finde så er det jo ikke sådan at de midler i dag bliver sparet væk fra kommunerne

det sådan at hvis man gennemfører det program sammen med kommunerne

til den borgernære velfærd i kommunerne

som man så her fra tinget kan prioritere eksempelvis til

så det er vel egentlig en udmærket måde

målrette det til borgernær velfærd i stedet for

landets mange dygtige borgmestre vil spille meget aktivt med på

både borgmestre af

de penge går til den borgernære velfærd og dermed altså også er med til at skabe et incitament

de varme hænder som vi så populært kalder dem det kunne være ældreplejen det kunne være vuggestuerne det kunne være folkeskolen

langt bedre at det så ikke er den til enhver tid siddende finansminister der lægger sin klamme hånd på halvdelen af de penge men at kommunerne faktisk får lov til

at beholde den milliard er at det skal gavne velfærden og jeg hørte ordføreren

spørge på denne måde mener ordføreren så at vi hvis det lykkes

sikret velfærden i kommunerne eller skal der mere til for eksempel på grund af den demografiske udvikling altså ændringen i befolkningssammensætningen med flere ældre osv skal der mere til for at sikre velfærden end at vi bare

især vores bekymringer omkring økonomien for dansk folkeparti er det utrolig vigtigt at vi fortsat forbedrer serviceniveauet for den borgernære velfærd i kommunerne og hvad er så den borgernære velfærd det er før blevet nævnt her og det er simpelt hen forholdene for børn i daginstitutioner gode skoleforhold en værdig ældrepleje det nære sundhedsvæsen omsorg for vores handicappede og udsatte borgere

hjælpende hånd tilbage til arbejdsmarkedet hvis man er faldet ud deraf og så videre derimod er en vækst i de kommunale budgetter der udelukkende går til flygtninge og migranter ikke en forbedring af den borgernære velfærd og kan dermed ikke regnes med en af de ting

kigget lidt på her på det seneste er

på ældreområdet der helt givet mangler en hjælpende hånd vi har set ældre der ikke kunne komme på toilettet vi har set ældre der må sidde i en våd ble og så videre og så videre

og en ældreminister der igen og igen fortæller og påpeger at det er regeringens politik at forbedre forholdene for ældre på plejecentrene og det er vi i dansk

da det også har været en af vores hjørnesten i rigtig mange år

vi vil holde regeringen op på alle disse løfter som ældreministeren giver det er nu regeringen skal stå sin prøve

ord til handling desværre ser vi en del kommuner der ikke efterlever de intentioner folketinget har når der afsættes øremærkede midler til ældre vi så det med værdighedsmilliarden og vi så det med ældremilliarden der

pengene ryger ned i den store kasse ude i kommunerne og ikke går til ældreplejen alligevel

rent faktisk kan dokumenteres at der i de kommende år bruges flere penge på ældreområdet i alle kommuner det vil df i hvert fald holde regeringen op på

den borgernære velfærd vi ser desværre et et land i ubalance

store forskelle på den service den enkelte kommune yder det er der flere årsager til de seneste år er der sket en kraftig urbanisering i de store byer med høje huspriser til følge

at folk på overførselsindkomster flytter til yderkommunerne hvor de kan få en billigere bolig

det tynger bare de mindre kommuner der mangler skattegrundlag og har flere borgere der trækker

oprettet en ny særtilskudspulje der nu har et mere økonomisk fokus på demografi strukturelle

og beskæftigelsesmæssige forhold dette gavner i høj grad yderområderne så er folkeskolerne også kommet i fokus for der er store forskelle på

på hvor mange unge der får en kompetencegivende uddannelse er også stor selv om vi lever i et geografisk

at det er svært at knække den sociale arv en anden og ikke helt uvæsentlig ting er at mange folkeskoler har et dårligt indeklima

vedligeholde disse skoler

fokus på og vi ser frem til debatten

dansk folkeparti venstre liberal alliance og konservative

folketinget noterer sig at regeringen inden for den kommende tid igangsætter forhandlinger med kl om kommunernes økonomiske rammer for to tusind og atten folketinget bakker op om

aftalesystemet og

som den til enhver tid siddende regering indgår med kommunerne folketinget opfordrer på den baggrund til at regeringen søger

at indgå en aftale med kl om kommunernes økonomi for to tusind og atten der understøtter et fortsat bedre serviceniveau for den borgernære velfærd inden for rammerne af en ansvarlig økonomisk

sikre sig i årets økonomiforhandlinger mellem regeringen og kommunerne at kommunerne bliver pålagt at bruge færre penge på flygtninge og migranter

kan man sige at det ikke er borgernær velfærd altså en del af de mennesker

men hvad skulle det gavne samfundet som helhed at vi får dårligere integration end vi har i forvejen for det vil jo være konsekvensen af

at kommunerne ikke har brug for det

råderum der først var afsat til flygtninge og det er vi jo i

er jo ikke nogen hemmelighed at dansk folkeparti ikke billiger regeringens

flygtninge og migranter skal integreres i det danske samfund

returnere til deres hjemlande så så vi har ikke stemt ja og haft del i at flygtninge og migranter skal integreres i samfundet

have et svar på for ellers er det jo bare noget varm luft man står og slynger ud er man enig med de andre partier om at det er godt for det danske samfund hvis vi bruger

mennesker i det her land for eksempel flygtningefamilier der må leve for den allerallerlaveste ydelse der overhovedet kan opdrives i det sociale system

andre borgerlige partier om at det er den vej vi skal og hvordan vil man sikre sig det i årets

har nogle gode skoler at man har nogle gode daginstitutioner

velfærden er jo ikke at vi bruger penge på

installere flygtninge i boliger og skal give boligydelser og tolkeydelser og alt mulig andet det gavner jo ikke

den nære velfærd det gavner ikke ældre på plejecentrene og derfor mener vi at man ikke kan sammenligne de to ting

medtaget regeringens såkaldte værdighedsmilliard klippekortsordninger og så videre og så videre mener ordføreren ikke at det indikerer alt for stramme budgetter og at løsningen derfor er at sikre en vækstramme

undgå at den demografiske udvikling i forhold til ældre

lidt beskæmmende når man hører nogle borgmestre især fra fra landets næststørste kommune sige

at vi herinde fra folketinget ikke skal bestemme serviceniveauet på ældreområdet og at man så laver en nulsumsløsning

de penge man får ind via ældremilliarden

en politisk linje herindefra

et bestemt område som vi mener er rigtig trængt og udfordret

beskæmmende at man så ser at man med med den ene hånd får pengene ind og

en ældreminister som i hvert fald påpeger at hun har fokus på det

ekstraregningen for de flere ældre

så den halve milliard så

en bedre aftale end omprioriteringsbidraget var

at det er bekymrende

i sig selv vil betyde at gør man ikke andet

som min kollega fra sf

var inde på så bliver man nødt til at

prioritet for regeringen så regner vi med og vil gerne holde regeringen op på at det også er noget vi kan se

den borgernære velfærd som vi jo alle sammen et eller andet sted hylder og

den økonomiforhandling som som finansministeren

vegne af regeringen skal have med kommunerne her om kort tid

nedskæringer i budgetstørrelsen

over de senere mange år måske med et par års undtagelse af under den tidligere srsf

ser nogle nogle stadig stigende udgifter på

selvfølgelig rare at have kan man sige men men det

det kommunale budget som det gælder andre steder

otte og halvfems kommuner og de gør det jo på hver deres måde det

forskellige resultater ud af det det kan man så vælge at

på forskellig måde at det er fordi alle ikke er lige dygtige eller

prioriteres forskelligt men uanset det

på at lære af hinanden rundtomkring og finde ud af hvordan det kan være at nabokommunen kan få flere undervisningstimer i skolen eller flere pædagoger per barn eller hvad det nu kan være

også det der bliver lagt op til i i den aftale der så er lavet hvor man skal frigive en en milliard kroner om året

i fællesskab her fra folketingets

en ramme der er bedre så vi kan få mere velfærd for de samme penge forstået på den måde at man kan frigive en milliard kroner ved at lave regelforenklinger eller effektiviseringer eller på anden vis blive bedre og

så er det jo som jeg sagde i mit tidligere spørgsmål sådan set nye penge i form af hvad der

den den reelle velfærd

det vi i hvert fald herfra normalt taler om når vi

velfærd er jo de varme hænder pædagoger skolelærere og så videre så det er en måde at gøre det på så er

en omstændighed som gør at det lige er her det pågældende år

bruge den sidste halve milliard jeg synes også det er

fremadrettet at det som regeringen

også med innovationsministeren i spidsen har sat som en offensiv dagsorden

at gennemgå den samlede offentlige sektor

få mere for for pengene

selvfølgelig sagt og prøvet før i forskellige sammenhænge der har været tillidsdagsordener tillidsreformer

kommer tilbage med den tiende plan eller den tyvende plan og siger hvis bare vi tror rigtigt på det den her gang må det vel lykkes jeg tror at det lykkes den her gang fordi der netop er muskler og også vilje bag

en dagsorden vi i fællesskab skal forfølge så

vi får mest velfærd for de penge der nu engang bliver opkrævet i skat og som bliver kanaliseret ud

der bliver indgået her her på christiansborg det aftalesystem som vi

tradition for og at der også er

en borgerlige lejr som kan stå sammen om

en ansvarlig økonomisk politik en ansvarlig økonomisk ramme og samtidig som det fremgår af

for den borgernære velfærd

da rigtig glad for og det kan man så kalde et ønskescenarie jeg vil bare kalde

til vedtagelse som beskriver det meget godt ansvarlighed og fortsat

velfærd i kommunerne heller ikke på ældreområdet og det kan jeg så høre at ordføreren som ikke repræsenterer regeringen men et regeringsparti er rigtig godt tilfreds med fordi der jo ikke er noget som helst konkret

vedtagelse regeringen kan gøre hvad den vil og uanset hvilken aftale regeringen kommer hjem med

har dansk folkeparti nu skrevet under på at så stemmer de for den også selv om det kommer til at gå over ældreområdet igen igen

som vi har for det her land herunder også for kommunerne

jo som bekendt administrerer omkring halvdelen af den offentlige økonomi og at der samtidig skal være mulighed for at man kan have et fortsat bedre serviceniveau og som jeg sagde

pengene trods alt ikke alt de er selvfølgelig

i en vis udstrækning men det handler også om hvad man får for pengene

også det som jeg mener der kan ligge i at man siger hvad er det for en

vi skal have ikke kun målt i kroner og øre

skal der jo ske noget reel afbureaukratisering

blive frigivet nogle midler

få nogen konkrete svar fra finansministeren

vi kan ikke få nogen svar fra nogen af ministrene som hele tiden siger at de her penge skal findes via afbureaukratisering så nu vil jeg

høre ordføreren for venstre hvor skal vi

der så helt konkret ske ske en afbureaukratisering jamen jeg synes

ville være forkert hvis jeg skulle stå og komme med ti bud eller tredive bud på det for det er jo ikke mig der arbejder ude i den borgernære velfærd kan man sige det er jo netop dem der bør komme med dem og som bliver inviteret af innovationsministeren i det her reformforløb til at skulle komme ind og forklare og fortælle hvor

trykke det synes jeg da er en rigtig måde at gøre det på

gøre det helt systematisk og komme rundt i alle kommuner som jeg kan forstå ministeren er på vej rundt i få talt med de mennesker organisationer osv som har med det her at gøre og få samlet det sammen og så få lavet en ordentlig reform omkring hvordan vi får afbureaukratiseret og får frigivet de midler som så i stedet for kan gå

så snupper regeringen halvdelen og den kan de så bruge til at nedsætte arveafgiften eller hvad

til alt muligt og kommunerne kan bruge den anden halvdel

og spille klogeåge og vide præcis hvor

eller tyve eller hundrede eksempler skal være jeg synes at det

at innovationsministeren og dermed regeringen tager det alvorligt og

er helt systematisk i det arbejde der nu bliver tilrettelagt og lad mig så bare

altså færre pædagoger i den periode sf havde ansvaret

effektiviserings og moderniseringsprogrammet

i mere bred forstand der kunne også have været tale om at kommunerne havde valgt

deres budgetter uden at man ligesom satte noget andet i stedet

her taler vi om at det er en gensidig aftale hvor kommunerne skal kigge på hvordan de håndterer tingene men hvor vi også fra

skal se på de regler som vi så har stillet op for kommunerne for hvordan de skal administrere og

for nogle krav vi stiller til kommunernes og medarbejdernes dokumentation og hvad det nu hedder alt sammen så det synes jeg

som dermed kan være en milliard der kan bruges til netop borgernær velfærd som borgerne kan mærke i stedet for til måske lidt mere ineffektive arbejdsgange

kommuner som gør tingene forskelligt og det lærer man selvfølgelig også af så på den måde fortsætter udviklingen jo heldigvis og dermed også

for at vi kan frigive de midler men vel at mærke hvis vi

det som innovationsministeren er sat i spidsen for

evindelig diskussion om

siger han og det betyder at han kunne risikere at der

ordføreren ikke vil

næste kl aftale er i hus og kan min egen gode ven

nogle flere midler til at kunne sætte ind eksempelvis på handicapområdet eller eller hvor der ellers kan være et stort behov for det så det synes jeg

understreger min min pointe fra fra

fugle på taget så længe vi ikke har nogen konkrete bud på hvordan vi kan få omdannet bureaukrati til rigtige penge som vi kan bruge til varme hænder jeg kan i øvrigt oplyse ordføreren om at den pågældende kommune rigtig gerne vil bibeholde den fire og tyve syv ordning der er for handicaphjælperen men er i tvivl om

til andre områder men måske også til kommunen hvis der er behov for det jeg har en hustru der er sygeplejerske på et offentligt

fra hende i hvert fald og jeg tror på hende at de også

så der kunne der også være et behov for at man skulle sætte yderligere ind og det kunne være den anden halve milliard man skulle investere der eksempelvis så på den måde synes jeg

kan kanalisere de frigjorte midler i hvert fald halvdelen af dem hen hvor man kan se at der er et stort behov eksempelvis i kommunerne

det er jo sådan at de økonomiforhandlinger

en rigtig god idé at partierne her i den sidste ende skal være ansvarlige

også her får lejlighed til at melde ud hvor

tyder på indtil nu i hvert fald at vi kan gentage succesen fra sidste år hvor det faktisk lykkedes at skabe et flertal her i folketinget for at få afskaffet det forhadte omprioriteringsbidrag det lykkedes ikke kun i kraft af vores genier herinde i folketinget men i kraft af at der var nogle forhandlere i kommunernes landsforenings

i høj grad også bakket op af en velfærdsbevægelse uden for folketinget hvor der jo i over halvfjerds byer blev demonstreret

være dejligt og jeg tror det er nødvendigt

den bevægelse hvis det skal lykkes at få et godt resultat ud af de økonomiforhandlinger

at dansk folkeparti allerede har bundet sig op

vedtagelse med regeringen hvori der ikke er nogen som helst konkrete konkrete krav til hvad regeringen skal levere i de økonomiforhandlinger når det drejer sig om at sikre velfærden ude i kommunerne ikke engang i det som er dansk folkepartis påståede mærkesag nemlig ældreområdet er der nogen som helst konkrete krav

det tegner jo ikke særlig godt og derfor er jeg da glad for at der i oppositionen i resten af salen har kunnet skabes enighed

et lille hjørne men trods alt et meget vigtigt hjørne nemlig at vi skal have afskaffet eller i hvert fald neutraliseret virkningen af det her effektiviseringsprogram

om året så kalder man det oven i købet nye penge og så kan de få lov til at beholde det halve af dem selv det er jo en fantastisk generøsitet så jeg er glad for at vi er nogle partier der holder fast i det

på plads vi har jo alle sammen hørt om eksemplerne med de ældre der

bleer om den enlige nattevagt på plejehjem der skal klare

om at der er alt for mange børn per pædagog

skrappe krav om at inkludere store vanskelige

uden at de får de fornødne midler der er jo en virkelighed bag det

offentligt ansatte på velfærdsområdet hovedsagelig siden to tusind og ni jeg vil gerne

at nævne de her tal der er forsvundet knap syv tusind folkeskolelærere

færre pædagogisk uddannede personaler og

pædagogmedhjælpere og pædagogassistenter af dagplejere

er der blevet syv tusind fem hundrede færre social og sundhedspersonale ellevetusinde og femhundrede færre specialarbejdere tre tusind fem hundrede færre rengøringsassistenter knap tre tusind fem hundrede færre så der er jo en grund til at vi får alle de eksempler der er en grund til at forældrene er kede af den rengøringsstandard der er på skolerne og den undervisningsstandard der er og vi kunne jo blive ved så er det man spørger hvor er alle de penge er forsvundet hen det er jo ikke så indviklet finansministeren gav svaret her

er der altså netto givet tredive milliard kroner i skattelettelser hvoraf

de bedst stillede dele af befolkningen har haft

de ti procent rigeste er simpelt hen blevet rigere i den periode tingene hænger sammen

der vil jeg bare sige til mine kære kollegaer i oppositionen der skal jo mere til end at vi afskaffer

det her effektiviseringsbidrag vi skal have løftet økonomien i kommunerne ganske enkelt

den serviceramme de havde i to tusind og tolv

til velfærden i kommunerne og så skal vi jo også sikre at det fremover følger med

at servicerammen er steget med en procent ude i kommunerne men at de bare er gået til ekstra boligydelse til flygtninge er den borgernære velfærd så blevet forøget for

det

den her aftale som kommunerne og kl har lavet dengang

en serviceforringelse år for år har ordføreren ikke tiltro til at kl og det kommunale selvstyre kan kan løfte nogen former for forhandlinger

af kommunernes økonomi i det aktstykke vi vi stemte for men vi har heller ikke som dansk folkeparti et princip om at vi på forhånd melder ud at uanset

et voldsomt pres på kommunerne især når man sender regeringen i byen med sådan et stykke papir hvor der slet ikke er nogen konkrete krav

debat når det handler om kommunernes økonomi og jeg vil nu redegøre for hvordan

det er vores helt klare holdning

den offentlige sektor under et og det gælder også kommunerne skal tilføres færre penge ikke

verdens højeste skattetryk

er danskernes privatforbrug lavt sammenlignet med andre vestlige lande faktisk ligger privatforbruget i danmark under oecd

og det skyldes netop at vi har verdens højeste skattetryk intet andet sted i verden

beslaglægger politikerne så stor en andel af borgernes værdiskabelse og bruger dem igen på vegne af borgerne det skal ændres der skal genskabes en balance mellem hvor stor den offentlige økonomi er og hvor stor den private økonomi er altså hvor stor en en del af den

borgerne skaber når de tager på arbejde

lov til at beholde selv og kan bruge på velfærd

det synes vi er helt enormt vigtigt

skal fokus være på hvordan de mange mange milliarder der er til rådighed ude i kommunerne og i den offentlige sektor helt generelt

er der ikke en til en sammenhæng mellem den service der leveres og hvor mange penge der er til rådighed i de samme kommuner for at levere den service derfor skal fokus selvfølgelig være på hvordan pengene bliver brugt bedre den marginale gevinst for borgerne ved at tilføre flere penge når man har verdens højeste offentlige forbrug er selvfølgelig forsvindende lille

milliard nummer fem hundrede gør ikke lige så stor gavn som milliard nummer hundrede

er det rigtige og det ansvarlige at sørge for at kommunerne drives mere

selv danmarks radio har nu fået øjnene op for det og har nu et program der hedder årets spild pris hvor man giver en pris til den kommune som har spildt pengene på den mest

i dag så jeg det var randers kommune der var nomineret for at have tegnet dyr på vejene og brugt fire million

de penge kunne nok være brugt bedre min pointe er at der er rum for at pengene ude i kommunerne bliver brugt mere effektivt og det bør være vores fokus

skal pengene selvfølgelig komme fra andre områder men det er også sådan at selv på ældreområdet

og det bør man også kigge på altså jeg køber

grundlæggende ikke præmissen om at at flere penge en til en giver bedre service og det er der heller ikke noget dokumentation for når vi kigger

der kan være endda meget store forskelle når man ser på

kommunernes budgetter og den velfærd de så leverer og det bør vi selvfølgelig have fokus på for hver en krone brugt i den offentlige sektor

godt have brugt den krone selv

den erfaring hun selv har på området at at penge ikke altid

det eneste der tæller heller ikke på ældreområdet og at der også er mulighed for at man kan bruge de mange milliarder på det område mere effektivt og til større gavn for dem det egentlig handler om nemlig

stadig væk et højere privatforbrug selv når man korrigerer for at de

nogle af de serviceydelser som det offentlige i dag tager sig af og det siger i hvert fald mig og jeg kan

at den offentlige økonomi kan drives mere effektivt sådan at borgerne arbejderne lønmodtagerne kan beholde en større del af den værdi

jeg kan ikke forstå at det ikke er vigtigt

er et frivilligt valg men de gør det fordi det simpelt hen er umuligt at betale for børnepasning

ikke den samme velfærd hvis man ikke har pengepungen i orden en række af de oecd lande som herre joachim b olsen fremhæver er jo lande hvor det er pengepungen der afgør

få passet din bedstemor

medfører det en meget meget stor mangfoldighed i de tilbud der er til de ældre

jeg kan ikke helt overordnet kende det billede og jeg mener også at når man laver sammenligninger

også gælder for uddannelse jeg tror ikke man kan argumentere sagligt for at danske unge er bedre uddannet end tyske unge på trods af at vi bruger en større andel af vores velstand på det

at den tidligere finansminister

ligesom det gjaldt for den regering som

sf var en del af hvor udgifterne faldt at økonomien vil være stram

jeg mener og vi mener i la at det skal den også være fordi vi skal genoprette balancen mellem den offentlige økonomi og den

den velfærd som betyder rigtig rigtig meget for borgerne i deres hverdag nemlig hvor meget

at få en dagligdag til at fungere men også til at udleve de drømme de måtte have i familien hvad enten det er at arbejde mindre eller tage på rejser

rum til for jeg har ikke noget imod at folk arbejder mindre hvis de gør det for

bliver marginalomkostningen også det mindre

er enormt relevant og det er det i alle andre henseender

at den skal følge en til en ud fra

teknisk beregning af hvad det demografiske træk

skal jeg bare lige høre om

til vedtagelse som ellers er blevet fremsat i blandt andet liberal alliances navn

nu citerer jeg understøtter et fortsat bedre serviceniveau

både kan bruge færre penge og ikke bare opretholde det nuværende serviceniveau men ovenikøbet få et bedre serviceniveau eller er det er det sådan det

selv om man ikke tilfører flere penge det mener jeg absolut jeg mener også at jeg har et godt belæg for at sige det blandt andet

engelbrechts parti fandt jo nogle af de dygtigste og klogeste mennesker i landet med forstand på det her

det er muligt hvis de mindst effektivt drevne kommuner nærmer sig de mest effektivt drevne kommuner at løfte serviceniveauet selv om man bruger færre penge det er da den vej vi skal gå for det

vedtagelse som partierne i oppositionen har

økonomisk ramme som

alternativet er meget optaget af at få sat kommunerne fri

kommunerne selv kan prioritere efter de specifikke behov de har inden for den økonomiske ramme som vi så

at styringen med kommunernes økonomi

i to tusind og seksten var

sparet ni og tredive milliard kroner op i de kommunale kasser og

i dag ikke mulighed for at bruge jeg kan så læse i avisen i dag at at finansministeren som jeg læser

synes jeg lyder rigtig rigtig godt fordi det som sagt

budgetlovens spændetrøje gør at det

til loftet og det gør jo at de underbudgetterer og det er et kæmpeproblem

jo reelt er mange flere penge som som kommunerne har mulighed for at bruge men som de ikke kan bruge i dag det som jeg så også

få lov til at bruge de her penge på velfærd de skal bruges på skattelettelser og det er der hvor filmen i virkeligheden knækker for mig

går venstre jo også meget op i det kommunale selvstyre og derfor synes jeg det er ejendommeligt at det er

finansministeren og folketinget og regeringen der skal styre hvad det så egentlig er kommunerne har mulighed for at bruge deres penge på

håber jeg da er noget vi kan diskutere videre således at det lige præcis bliver kommunerne selv der beslutter hvordan de

ikke lige nu for i virkeligheden at tage hele debatten omkring regelforenkling tillid og afbureaukratisering op som jeg jo synes er en enorm vigtig dagsorden

jeg glæder mig meget til at ministeren for innovation

inviterer partierne til at vi kan drøfte det her nærmere i forhold til hvordan

det skal skal løbe af stabelen noget af det der i hvert fald også har været problemet

har man i virkeligheden skåret på forhånd man tager altså gevinsten inden man kan se

ønsker alternativet at de penge man måtte spare

bedre tillid til de offentligt ansatte vi tror på at de godt ved hvordan de skal håndtere tingene og reel afbureaukratisering

i systemet til gavn for borgerne og til gavn for velfærden

tak for at tage debatten jeg synes det er en god debat vi har og og jeg ser frem til det videre forløb omkring kommuneaftalerne

konsekvenserne netop er så store derfor er vi også enige i at man

løsne lidt op for det

at at kommunerne er ekstra forsigtige og at vi ser at de underbudgetterer så tak for også at påpege det

også enig med fru josephine fock

noget der kunne gøre det mere effektivt

aftalesystem det sikrer stabilitet og

renoveringer eller nytilflyttere i kommunerne

at der skabes ro omkring den kommunale økonomi så man kan planlægge udførelsen af

nøjagtig det samme

et mindre beløb tilbage

tredje navn i den næste økonomiaftale det kan vi kun gisne om men i stedet

på rigtig mange områder

at vi ikke skal være tålmodige på vores børns vegne

kun i 7 ottende og niende klasse

universitetsbesparelser og uddannelsesloft

vi hører flere og flere steder rundtomkring i landet

erstatte omprioriteringsbidraget med et fælles moderniseringsprogram

moderniseringsprogram hvor staten i form af finansministeriet og de øvrige ministerier

kommunernes landsforening i fællesskab skal pege på hvorledes man

man så at sige kan lave det samme men for en milliard mindre en halv milliard bliver

milliard bliver brugt til tværgående prioriteringer i den offentlige sektor

kan pege på så er der ikke et

forberedelserne mellem kommunernes landsforening og finansministeriet forud for de forhandlinger

er der altså en fælles proces

som kommunerne har taget langt større ejerskab

rent faktisk gerne at ville lave nogle tiltag der forenkler og

unødvendige regler i forhold til kommunerne

kan gøre tingene mere effektivt i den offentlige sektor samlet set det har undret mig

sagde at der kunne spares tolv milliard kroner i staten ved moderniseringer nu

man sagde det og bare mente at det var et tal der blev opfundet i finansministeriet

den daværende regering som værende noget man stræbte efter for at få frigjort et råderum og jeg tror på at det er muligt at

råderum ved at effektivisere i den offentlige sektor det gælder både

for statens budgetter

mig at man så hurtigt har glemt sin egen politik medmindre man har den tilgang til det at man bare kan sige noget uden rigtig at mene det selv om man sidder i regering

selvfølgelig ikke at nogen af de tre partier har gjort når herre finn sørensen siger at det er en god idé

hukommelse vil kunne huske at i to tusind og fem to tusind og seks og to tusind og syv havde vi tilsvarende forespørgselsdebatter

de kommende forhandlinger er meget meget lidt og derfor bliver det mere en generel diskussion

sidste år for min skyld kan man stille de forespørgsler man

acceptere at muligheden for som forhandlingspart at sige ret meget om forhandlinger der ikke er startet

så at man brugte færre penge

foregående år med det der blev lagt op til

tilført flere penge både i kommuneaftalen for

og det vi kan se der

der er en aftaleoverholdelse jeg synes det

en kæmpestor udfordring for hele værdien i det aftalebaserede system at det er sådan at

ikke efterfølgende overholdes

at lave en aftale der er delt op på drift og anlæg er at det skal

så bliver det svært at have tillid til

vi er på et balancepunkt i i danmark og

hvis opsvinget fortsætter

arbejdsudbuddet i tilstrækkelig grad

vi har hænder nok til de flere stillinger der kommer det er en god ting at det går godt

i fællesskab glæde os over fryde os over ledigheden falder beskæftigelsen stiger der er en vækst

hænder til at gøre noget ved det og derfor bliver man nødt til at kunne styre den offentlige økonomi ganske stramt

jeg bare sige til fru susanne eilersen at det er helt rigtigt at kommunerne

for et år siden når vi talte med kommunerne hele tiden hørte om igen og igen

skal vi klare det store pres som det høje asylansøgerantal giver os ude i kommunerne

antallet ned med de stramninger som regeringen og dansk folkeparti

det gør at presset på kommunernes økonomi bliver meget mindre og vi får mulighed for at kunne prioritere andre vigtige områder ude i kommunerne og det synes jeg er glædeligt til allersidst

den daværende regering dansk folkeparti

i juni to tusind og femten indgik en aftale om at

så at sige står på mål for det aftalesystem der er det betyder at partierne på forhånd har tilkendegivet at hvis en kommuneaftale

indgået mellem regeringen og kommunernes landsforening

vil de nævnte partier bakke op om den aftale

når herre finn sørensen siger om et enkelt parti

en kreds af partier der har respekt for den tradition der er omkring dansk økonomi nemlig at man respekterer indgåede kommuneaftaler og bakker

det har venstre lagt vægt på at gøre i den periode hvor

af det at have den styring af kommunernes økonomi

skulle man måske starte med

som jo giver en skatterabat til netop

byggesektoren og så må jeg også minde finansministeren om at mit parti og jeg jo står bag et forslag om at lave initiativer der skal imødegå netop flaskehalsudfordringer og

meget velkommen til at invitere os til drøftelser

gevinst

på en mere effektiv og strømlinet måde kan kommunerne så sandelig gå i gang med det

for overophedning inden for byggeriet og det nævnte jeg også tidligere så kunne

boligskatterne for det har

ud fra sit politiske synspunkt at sige

at niveauet ligger højt

i forhold til spørgsmålet om

mig ikke at direktøren for en brancheforening mener at der skal ske mere i den brancheforening han er direktør for hvis man tager danmarks statistik som måske er

af overophedning altså hvor mange problemer der er med at rekruttere folk vil man kunne se at der i de seneste kvartaler har været en klar stigning i problemet med at rekruttere til bygge og anlægssektoren men det kan selvfølgelig være at fru lisbeth

på området og hellere støtter sig på

i at man siger at det er det offentlige der skal holde for sådan at der ikke skal være penge nok

lave den tunge økonomiske politik sammen med venstre og de andre borgerlige partier det er fuldstændig korrekt og det skal jo med når vi skal beskrive udviklingen i kommunernes økonomi og velfærden det er også fuldstændig korrekt at socialdemokratiet ligesom dansk folkeparti og venstre har bundet sig til at uanset hvilken økonomiaftale en finansminister kommer hjem med

vil man stemme for den der er så den lille positive forskel som taler til

at de trods alt sidste år

jeg trods alt er en lille smule glad for socialdemokratiet og samarbejdet

kommunernes økonomi så jeg skal bare lige

ikke noget ud af dem det er jo fordi ministeren ikke vil fortælle hvad vej han går i de her forhandlinger ud over at han vil fastholde det her effektiviseringsbidrag så jeg synes at ministeren skulle tone rent flag det må man da gøre